endeligt kunne støtte det

bøderne ville stemme overens med

smule bekymrede for om

et høringssvar der var kommet fra

de her højere bøder kunne få for

i forhold til zoneforbud og brud

gode svar på fra

justitsministeriet dels har man lovet at man vil tænke meget og grundigt over hvordan man

sådan en helt gal incitamentsstruktur for for vores folk

vesterbro og andre steder hvor der er mange socialt udsatte

er det selvfølgelig noget man tager hensyn til fra politiets side

som vi selvfølgelig vil følge løbende men vi er glade

fra justitsministeren og med dem

ville sige hvordan vi stiller os til de ændringsforslag der er

meget sent kommet to ekstra ændringsforslag

ændrer nogle af de ændringsforslag som vi støtter nu det går

ekstraheret kakaosmør gøres afgiftspligtigt fordi det vil kunne erstatte andre

fedtstoffer og fordi det indeholder mættet fedt med de nye ændringsforslag

bliver det så gjort om igen og det betyder selvfølgelig ud over at

risiko for tab af investeringer og en risiko for tab af arbejdspladser det er i hvert fald det synspunkt vi er blevet præsenteret for ved nogle af de henvendelser

der har været til udvalget

der selvfølgelig det folkesundhedsmæssige perspektiv nemlig

at vi skal spise mindre mættet fedt at vores folkesundhed generelt skal blive bedre det bevæger vi os så også en lille smule væk fra derfor

at det vil blive trukket tilbage igen at markere at det her er noget som vi kommer til at følge ganske nøje for at se

som forudset eller

til vores synspunkt

har bare den tilføjelse at i forhold til de likviditetsproblemer der har kunnet være for fødevarevirksomheder er der

efter at spørgsmål fire og tredive

vil bruge kakaosmør som substitutionsprodukt og dermed få en billigere beskatning når

er lidt slør i i proceduren her men det må vi jo se at få rettet op på under udvalgsbehandlingen

udtalte jeg fra radikal side at vi i princippet var tilhængere af forslaget men at det også var forbundet med store tekniske problemer og det indtryk er ikke blevet mindre undervejs

uanset hvor meget fedt der er i en fødevare

mere et fiskalt forslag altså en skatteforhøjelse

derfor burde vi stemme imod den samlede lov som vi skal stemme om på torsdag

set er indstillet på at der skal være sådan en skat

særlig fedtholdige fødevarer og derfor vil vi håbe at vi under den nye regering er i stand til at lave loven bedre

altså heller ikke markere at vi er fundamentalt imod ved at stemme imod ved tredjebehandlingen og da vi altså vil undlade at

af afviste asylansøgere var der en bred tilslutning blandt alle partier til at indføre de retningslinjer

der har et fælles eu grundlag men regeringen og dansk folkeparti benytter sig af chancen for at foretage stramninger der er helt unødvendige

uigennemskuelige udrejsefristen ved afvisning af asyl i dag femten dage eu anbefaler

men alligevel skal der gives den kortest mulige frist det er fuldkommen urealistisk at familier der har været i danmark i halve og hele år skulle kunne udrejse med så kort varsel der er så også indført en mulighed for at få forlænget fristen hvis man vel at mærke samarbejder med politiet

hvordan

det er for et samarbejde med politiet der kan være tale om kommer ministeren med et svar der er skrevet i en balje vand og hvor logikken blæser i vinden der er intet svar

men til gengæld svarer ministeren at hvis det er dårligt vejr eller der er transportproblemer så kan rejsen udsættes med andre ord intet svar der er ikke klare regler og det er helt op til politiet at vurdere fra sag til sag om der er basis for at forlænge fristen for frivillig udrejse

dage giver de afviste asylansøgere en rimelig tid til at få styr på tingene inden de rejser og det sikrer at alle får den samme behandling derfor skal jeg anbefale tinget at stemme for ændringsforslaget så den nuværende frist

i dag kan førstebehandle dette lovforslag

er jo et meget alvorligt forslag som skal rette op på en skævhed ja en urimelighed som er opstået

har arbejdet med farlige materialer og som har været i et fysisk miljø på nogle arbejdspladser hvor der har været arbejdet med eksempelvis asbest som har medført at de pågældende har fået en lidelse som har udviklet sig sent og

hvor fristen for at kunne få erstatning eller godtgørelse som følge af en erhvervssygdom

en meget meget lang inkubationstid og som betyder at personer som helt åbenlyst skulle have en sådan erstatning eller godtgørelse får

er brudt ud og kan påvises det er naturligvis meget meget uheldigt og jeg er glad for at vi med det her lovforslag får rettet op på dette ulykkelige forhold jeg er også meget glad for at lovforslaget indeholder en bestemmelse om

hjemmel til at tilbageføre regelsættet

alene fremover vil være forældelsesfristen i arbejdsskadesikringslovens § seks og tredive

var der risiko for at der var personer som var kommet i

mellem to regelsæt og det ville naturligvis ikke være rimeligt venstre kan fuldt ud tilslutte sig

og vi håber at det må få en hurtig og effektiv gang i retsudvalget

synes jeg må konstatere at

eller hvad der er sket er vi så i givet fald jo stort set alle sammen

på nær enhedslisten lige gode om det der er

det afgørende er at der nu bliver rettet op på et åbenlyst forkert og urimeligt

sådan at loven som vi nu behandler hjemler mulighed for at ingen kommer i klemme at vi kan gå bagud i tid i det gamle regelsæt og få de personer med som måtte

at regeringen fremsætter et lovforslag der er helt anderledes end det der

så får man ikke de gode høringssvar med

at man ikke lyttede til de gode indsigelser der blandt andet kom

hvis i vedtager det som man gjorde i to tusind og syv

det har vi erkendt det synes jeg også bare at venstres

bliver opmærksomme på ting som virker uhensigtsmæssige

det synes jeg vi i fællesskab

sker nu med det her lovforslag for nogle mennesker som er i en meget vanskelig og ulykkelig situation og det er godt at det sker

øvrigt ved at have en anciennitet så jeg også kan huske dengang der var socialdemokratisk ledede regeringer i det her land og der erindrer jeg også at der fra tid til anden

forslag som skulle rette op på en ellers

jeg har læst i annalerne at fru birthe rønn hornbech der var ordfører i to tusind og syv

det var danske lov og at hvis man bare havde ventet en år

ville forældelsesloven være hundrede år gammel inden man ændrede den og det var altså her man kom til

et års tøven nu er parat til

imødekomme socialdemokratiet og andre partier der har været fremme at sige at det her

skal vi have ændret jeg er også glad for at regeringen har lyttet til det

men vi lader det ske den her gang fordi der netop sket det at der er nogle der har fået konstateret en sygdom

første januar og indtil lovens ikrafttræden

retter loven også op på det forhold så med det forbehold at man imødekommer

regeringen i det lovforslag det er lige før at jeg vil gå så vidt

have gjort uforbeholdent hvis det var at regeringen selv var kommet med det

at blandt andet arbejdsmedicinsk klinik i aalborg gjorde opmærksom på at her var der altså et problem fordi

få anerkendt deres arbejdsskade for eksempel for asbestose efter

hos justitsministeren eller hos regeringen eller hos beskæftigelsesministeren

glad for at der er nu at der er lydhørhed

en person været udsat for en arbejdsskade kan få den anerkendt hvis der er gået ni og tyve år og elleve måneder

de her sager er det jo meget meget alvorlige

derfor er jeg glad for at vi kan blive enige om at i de her sager

have en anden tilgang til det vi har jo oplevet

det fint at man går ind og kigger

har bare intet som helst med det at gøre

jeg glæder mig til udvalgsarbejdet og vil se om der kommer indvendinger nogle steder fra

dækker det som vi har lagt op til med vores beslutningsforslag så skal vi nok stemme for både ved anden og

det her lovforslag uanset hvad

behandlingen af

forældelsesloven og det er også derfor det bliver med tilbagevirkende kraft

at asbestose og lungehindekræft

og derfor er det helt forkert at der skulle være en forældelsesfrist på tredive år lige nøjagtig på

det er inden for specielle brancher

problemer nu er det så heldigt at asbest er

efterhånden er afgrænset vi kan ikke helt udelukke det for

der er stadig væk en hel del områder hvor der findes asbest

positivt men her går vi ind og retter op på en klar fejl der

folkepartis mening og erkendelse blev

i forbindelse med at vi ændrede

tredive år så der er ikke forældelsesfrist

der giver de problemer lungehindekræft

mig der er nogen partier der kan sige nej til det men det må vi se efter udvalgsbehandlingen men

rettet op på den her smutter som konservativ mener

det skulle vise sig at tage mange år før man kan erkende den pågældende skade

skal man selvfølgelig have erstatning og der er det helt unaturligt at man har

en øvre grænse for hvor mange år man

nogle erhvervssygdomme rent faktisk viser sig efter mange flere år

det kan være forskelligt fra person til person men netop ved det at der kan være stor forskel

det ikke rimeligt at man har sådan en rigid grænse

hørt fra andre ordførere at den absolutte forældelsesfrist på tredive år på ingen måde er hensigtsmæssig fordi det viser sig at

hen er nogle der kommer i klemme blandt andet når man taler om

det virker helt vildt uretfærdigt at der er nogle der kan få erstatning

en sygdom viser sig efter de ni og tyve år

blandt andet gik ind og lavede en ny lov på

diskussion om det her spørgsmål

advarede om at der ville være et problem med de mennesker som

nogle typer erhvervssygdomme som først viser sig mange år efter desværre

ville det store flertal i folketinget ikke lytte

så glædeligt at man nu har besindet sig og faktisk siger

rimeligt at hvis en person bliver udsat for

viser sig ikke så mange år senere så får

derfor er det jo godt at vi nu får

den her ændring jeg vil så sige at jeg bakker fuldt og helt op om 3f og forbrugerrådet der påpeger at det er en lidt underlig afgrænsning at man siger at det kun er nogle typer der viser sig efter tredive år som nu bliver omfattet af den undtagelse

tredive år som skal være omfattet det peger forbrugerrådet på

håndtere i andre lande det burde vi også kunne håndtere i danmark det kan jo også være at man har

har fået en skade med det samme

er gået tredive år så burde man også dér have en mulighed for at kunne få en erstatning for det så jeg håber at vi under udvalgsarbejdet kan få

det med i den ændring der bliver lavet

at rose enhedslisten

noget jeg er fuldstændig enig vi skal have udboret under udvalgsarbejdet

dybt krænkende for retsbevidstheden hvis man afskæres fra erstatning eller godtgørelse for en erhvervssygdom fordi man ikke har mulighed for

selv om tredive år er rigtig lang tid må det være sund fornuft at se bort

det i de her alvorlige tilfælde jeg synes da også at vi skal kigge lidt på afgrænsningen så vi kommer helt i mål

den samme lovgivning vi er også glade for at den allerede gælder her fra to tusind og

så vi kan få rettet fejlene og

er det jo ikke rimeligt at krav på erstatning

godtgørelse i anledning af en erhvervsbetinget sygdom risikerer at blive forældet inden sygdommen overhovedet har udviklet sig hos den pågældende

også baggrunden for at jeg under første behandling af beslutningsforslag nummer b en og halvtreds den første februar tilkendegav at regeringen i december to tusind og ti havde besluttet at finde en løsning på det her problem og i den forbindelse i januar havde sendt et lovudkast i høring med lovforslaget lægger vi op til at den tredive årige forældelsesfrist helt ophæves for krav på erstatning og godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom hvis lovforslaget bliver vedtaget vil krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af erhvervssygdomme herefter alene

og forældelsesfristen efter den bestemmelse er fem år og bliver først regnet fra den dag hvor vedkommende bliver bekendt med sit krav eller fra den

til kravet kan tilregnes den pågældende som groft uagtsomt med andre ord

vil lovforslaget sikre at krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom ikke som følge af den gældende tredive årige forældelsesfrist vil kunne forældes før sygdommen overhovedet er blevet konstateret hos den pågældende

endvidere foreslås det at ophævelsen af den tredive årige forældelsesfrist for krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom også skal omfatte krav på erstatning eller godtgørelse der som følge af den gældende tredive årige forældelsesfrist eventuelt måtte forældes i perioden fra den første januar to tusind og elleve og indtil denne lov

ingen skadelidte kommer i klemme på grund af den gældende tredive års frist så er der fra nogles side også i dag har jeg noteret peget på at lovforslaget også burde omfatte arbejdsulykker eller personskader helt generelt med hensyn til sådan nogle andre personskader herunder arbejdsulykker der altså i modsætning til erhvervssygdomme ikke omfattes af lovforslaget er beskæftigelsesministeren blandt andet i lyset af de høringssvar der er indkommet

at undersøge om der er eksempler på at skader først er opstået mere end tredive år efter en arbejdsulykkes indtræden med den konsekvens at den pågældendes krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af ulykken ville være forældet når beskæftigelsesministeriet i løbet af kort tid

jeg vende tilbage over for udvalget omkring den problemstilling så med de ord vil

og ser frem til behandlingen af lovforslaget i udvalgsarbejdet hvor jeg naturligvis står til rådighed for at svare på de spørgsmål der måtte

er noget med arbejdsskader og det må være

den første december og da skulle der absolut ikke laves om på noget vi var helt henne den syttende godt og vel fjorten dage gik

i orden så der er god grund til at blive ved med at spørge ind til

§ syv

indkranset nu

ved at undersøge den problemstilling når undersøgelsen er færdig

jeg over for udvalget vende tilbage med en redegørelse for udfaldet af den pågældende undersøgelse

fra socialdemokratiet nu må vi høre

at vi nu får lukket leddet således at alle de sygdomme

§ syvende det vil jeg gerne høre om ministeren

se om alle sygdommene er på listen

vil høre ministeren give et klart tilsagn om også

arbejdsulykker eksempelvis som burde have været omfattet der er det så beskæftigelsesministeren undersøger

virkningerne af sådanne skader først viser sig efter tredive år det får vi så belyst og på baggrund af

stilling til om der er en tilstrækkelig komplet dækning her eller der er behov for yderligere tilføjelser til lovforslaget men af gode grunde kan jeg jo ikke sige noget om det før undersøgelsen

boligforeninger adgang til at

eller kriminalitetsopklarende øjemed

tilladelsen derfor besluttede vi på daværende tidspunkt at

det her lovforslag går jo på at

har lov til at overvåge mener vi også at det er helt ok at kommunerne

boligforeningerne altså at kun politiet har adgang til at åbne og gennemse

udelukkende politiet har adgang så med de ord

har lovforslaget sin fulde støtte fra venstre

det var et ønske fra vores side for flere år siden at man skulle give tilladelse til at

kunne laves videoovervågning i de boligområder der er plaget af hærværk

vågner op til at containere er blevet sat i brand eller at cykler er blevet smadret og man

at det er ret urimeligt at man ikke kan finde ud af hvem det er der står bag de her

herre karsten nonbo allerede har redegjort for jo lovgivet

for et år siden men der var en del af det lovforslag sidste år der blev pillet ud og som så kommer nu og det handler om at

arealer der støder op til de områder som boligforeningerne efter tilladelse fra politidirektøren har mulighed for

kamera op så skal der gives tilladelse til

ikke vil være med til at lave en iso certificering af de kameraer der sættes op

de billeder der bliver taget med videokameraer ikke kan anvendes fordi kameraerne ikke er sat op korrekt materiellet

måske ikke særlig godt eller indstillingen af kameraerne er ikke i orden vinklen er måske forkert

hvis man skal kunne bruge billederne til opklaring er vigtigt at

der findes nogle regler for hvilke kameratyper der må anvendes hvem der må sætte dem op og hvordan de skal anvendes det har socialdemokraterne jeg tror måske næsten også med opbakning fra den øvrige opposition tidligere fremsat forslag om her i folketinget og det vil være noget vi vil forfølge

op og hvem der må sætte dem op og hvordan det skal behandles så der vil højst sandsynligt komme et ændringsforslag som jeg

vi bakker op om forslaget som det ligger vi ønsker også at være med til at gøre hvad

mulighed for at skabe større tryghed så borgerne ikke oplever det helt urimelige i at der er utrygt i de åbne arealer der

en hundrede og fem og firs til behandling hvor netop kommunerne blev pillet ud hvilket jeg på det tidspunkt var rigtig rigtig ked af

det samme som l en hundrede og fem og firs sådan som jeg i hvert

at kommunerne bare var kommet ind under det det synes jeg ville have været rigtig godt men det ønskede kommunerne jo så altså ikke selv kunne man forstå på det hele men vi bakker op om det i dansk folkeparti det

besøgte et område i aalborg som rent faktisk

boligforeningerne mulighed for at sætte

og her havde man faktisk gjort det i praksis og det havde betydet at

der var mindre hærværk og mindre utryghed i området

flytter ud til andre områder der skal simpelt hen være en helhedsplan derfor stillede vi også dengang et ændringsforslag om at der skulle lægges en forpligtende plan som skulle udarbejdes mellem kommunen boligselskabet og politiet om

kriminaliteten for det nytter ikke ret meget

kameraer op hvis kriminaliteten flytter ud til andre områder jeg synes egentlig at det var meget fornuftigt afvejet

en kriminalpræventiv vurdering inden der kunne blive sat kameraer op

nu kommer så det her lovforslag hvor man åbner for at kommunerne kan få mulighed

nær tilknytning til et sted der allerede har fået en tilladelse så man må sige at sammenhængen er sikret der er et område hvor der har været foretaget en kriminalpræventiv vurdering og hvor der er et problem

skal være en handlingsplan

et samarbejde mellem kommune boligselskab og politi vi mener faktisk

så synes vi at man skal bevare det gode princip om

også for det nye område som kommunen får lov til at overvåge

en drøftelse med politidirektøren

at der skal foretages en kriminalpræventiv vurdering

både forslaget om boligforeningerne

for politiet har jo altid haft mulighed for

giver man så ligesom opgaven videre til boligforeningerne og til kommunerne og det mener vi faktisk ikke er fair

fra boligforeninger og fra kommuner skal videregives til politiet

at det sikres at det kun må bruges i en strafferetlig sammenhæng det synes vi er rigtig rigtig godt

en retssag i kolding hvor gerningsmanden

ikke havde nogen optagelser der var gode nok til at finde vedkommende man kunne simpelt hen ikke se om gerningsmanden

sad i selve retssalen det synes jeg er rigtig ærgerligt når vi nu skal bruge det her redskab til at få domfældt

sikrer os at optagelserne er af en kvalitet

at sætte videoovervågning op i nærheden af boligområder som allerede har

været inde at lave en kriminalpræventiv og en sikkerhedsmæssig vurdering

det er sådan at det er nødvendigt ja så giver politiet ikke tilladelse til at man kan

op i boligforeninger eller boligområder i øvrigt hvor der er behov for det

knytter sig jo op på den regel

at hvis der er en sådan

kan kommunalbestyrelsen efter drøftelse med politiet blive enige om at det kan være hensigtsmæssigt at man laver en udvidet overvågning så

det specifikt inde i beboelsesområdet men også i de tilstødende områder

være med henblik på at fremme trygheden

ikke noget man bare kan gøre der skal være et formål med det

efter drøftelse med politiet derudover skal vi også huske at det her jo

gratis det koster penge

mangler de penge selv om de aldrig har fået så mange som de gør i øjeblikket

de siger i hvert fald tit at de mangler penge

kommer til at løbe løbsk nogen som helst steder men det vil være et godt teknisk værktøj

i forhold til kvaliteten af de optagelser der

jo sådan at det allerede i dag fremgår af tv overvågnings loven

de steder hvor der er sat overvågningskameraer op

pålægge dem der har sat dem op at kvaliteten skal være i orden

de optagelser der bliver lavet kan bruges til noget

for et syns skyld men også for at de rent faktisk kan bruges

det er jo hvis der sker en kriminel handling og i den situation er det så kun politiet der kan få lov til at kigge

som bevis i den konkrete sag så vi burde være hele vejen rundt og her får vi så en udvidet mulighed der handler lige så meget om trygheden som om sikkerheden og derfor støtter vi forslaget fra konservativ side

med fare for at ødelægge den gode stemning og den konsensus der har indsneget sig her i salen

at det radikale venstre ikke kan bakke op om

planen har været

skulle være nye kontante redskaber og et farvel til almindelige løsninger

vi mener ikke at det løser de grundlæggende problemer i de udsatte boligområder så med andre

er det her et udtryk for symptombehandling årsagerne til problemerne i de såkaldte ghettoer skal først og fremmest findes i de sociale forhold i fattigdom i manglende tilknytning til arbejdsmarkedet

som er virkelig udtalt for rigtig mange unge mennesker

manglende uddannelse og manglende klubtilbud og så videre så hvis man skal løse de her udfordringer

kræver det en langsigtet indsats

både de sociale og de fysiske problemer som vi ved der er rundtomkring

er en øget belysning og en massiv indsats i boligmiljøet

kan forstærke den utryghed som man gerne vil til livs helt ærligt hvis jeg var ung

at der var opsat kameraer rundtomkring

det ikke tage mig særlig lang tid at finde ud at

kameraets synsvinkel og så gøre hvad jeg skulle gøre og så bliver det en skrue uden ende for

til at opstille endnu flere kameraer indrømmet der er selvfølgelig alt for stor utryghed rundtomkring i danmark i de her boligområder det er der ingen tvivl om men løsningen altså hvordan vi skal løse de her udfordringer

vi kan jo specielt se her i københavn det kan vi se på

der er en voldsom utryghed men jeg tror også

tidligere politidirektør hanne bech hansen tale om er

holde sig væk fra strøget holde sig væk fra indre by og det er om natten og det er i weekenderne og så videre og går man ind og forklarer folk det går man ind og giver folk den viden og viser dem at der måske ikke er så stor grund til

vi se at det hjælper på den utryghed som man gerne vil til livs

godt forstå at installatørernes organisation og sikkerhedsbranchen synes det er en rigtig rigtig god idé med muligheden for øget overvågning men er der gader og stræder i danmark der plages af uro

er det en opgave for ssp medarbejdere

og nogle af de erfaringer der også er derfra viser netop at det ikke forhindrer kriminalitet tingene er selvfølgelig ikke helt sort hvide for mit vedkommende og jeg ved at der er områder hvor tv overvågning

men lige præcis i det her tilfælde mener vi at det er en glidebane og som vi også

op til de enkelte kommuner igen hvis man vil løse det her

over at frihed stort set intet fylder i debatten i folketinget i denne tid spørgsmålet om hvorvidt vi skal have et samfund hvor man faktisk har personlig frihed har frihed til at kunne bevæge sig rundt uden

hans jørgen bonnichsen skrev en kronik her forleden hvor han skrev at han var begyndt om morgenen med

halvtreds

høje tid at folketinget begynder at tage frihed langt mere alvorligt end man gør det er afgørende for et retssamfund

indføre mere overvågning skal være sidste udvej det skal være absolut nødvendigt når man indfører mere overvågning og være et problem der ikke kan løses på andre måder den radikale ordfører kom med en lang række glimrende forslag til

formålet at skabe tryghed altså ikke specielt et formål om at nedbringe kriminaliteten men at skabe tryghed

man gerne vil er at skabe tryghed så er det nogle helt andre ting der skal til

så hvis man ønsker at skabe tryghed skal man i stedet se på hvordan

folk faktisk føler sig trygge ved at være der det er belysning og meget andet der skal til at

man kan se at der er andre mennesker til stede og

for at der på de steder er aktiviteter og så videre

hvor lidt kriminalitet der egentlig foregår her skal der sættes ind i forhold til at sikre at børn og unge har noget fornuftigt at tage sig til og ikke er henvist til at leve på

men faktisk har nogle gode muligheder eller hvis de er på gader og i parker at

forskellige sportsklubber og andet som de

som laver aktiviteter der det koster selvfølgelig nogle penge

at vores børn og unge har noget godt at tage sig til og ikke bare løber rundt på gader og stræder og i parker men faktisk har nogle gode fritidshjem gode fritidsklubber gode

sportsklubber og så videre det er vigtigt at sikre at man har noget at miste det er vigtigt at sikre at man indgår i nogle stærke fællesskaber

jeg har selvfølgelig diskuteret det en del i forhold til nørrebro

er det farlige er hvis vi ikke kan skabe de fællesskaber

nogle andre i noget der kan ende med at blive bander

i stedet for bare at trække nogle flere kameraer op af lommen

og igen hvis formålet er at man vil skabe tryghed skal man have politi i øjenhøjde så skal man vise at politiet godt tør gå rundt i gaderne eller cykle rundt

at politiet kan være til stede man kan indføre

en del andre storbyer så man ikke behøver at

hvis det man reelt var optaget af

som der er erfaringer for virker og som der er forskning på virker det her forslag skaber

at løse kriminalitetsproblemer hvis det er det man vil bekæmpe

den personlige frihed

liberal alliance kan ikke gå ind for mere offentlig overvågning og kontrol af nogen art generelt mener vi at vi befinder os på en glidebane hvor statsmagten bid for bid indsnævrer den personlige frihed som det så ganske rigtigt blev nævnt for lidt siden

omvendt synes vi også at kommunerne i så vid udstrækning som muligt selv skal

at vælge de løsninger på deres egne konkrete problemstillinger som de finder relevante

over for de borgere der har valgt dem vi noterer os at optagelserne som udgangspunkt kun må videregives til politiet og kun i forbindelse med kriminalitetsopklaring og at man kun må gennemse

optagelserne med henblik på at fremme trygheden som der står for de personer der færdes på de overvågede områder jeg tror desværre at rigtig meget kan fortolkes som tryghedsskabende i

med personoplysninger akkurat som da taxavognmanden også skulle håndtere de film som kunne optages på bagsædet i bilen vi synes det er en skidt retning at gå men som sagt vil vi ikke udelukke at en kommune i enkelte tilfælde kan have nytte af en sådan ordning så jeg forestiller

vi formentlig stemmer

gerne kigge på

der

starte med fra line barfods side rejst

relevant diskussion om frihed

jo konservativ og den personlige frihed

jo én minister der har taget patent på at være frihedsminister så det kan

når vi laver forslag om mulighed

at kommunerne kan lave overvågning så er det jo i det omfang at kommunerne vurderer at det er en tryghedsskabende foranstaltning det her er ment som en tryghedsskabende foranstaltning

jo mere trygge vi er ved at gå på gaden jo mere frie føler vi os jo mere vil føler tryghed ved at vores børn kan færdes frit på gaden om aftenen når det er mørkt jo større frihed føler vi på vores børns vegne og på egne vegne så man kan ikke løsrive tryghed fra frihed og jeg mener som justitsminister at jeg har en vigtig opgave i at sikre

så trygge og sikre rammer for borgerne som muligt for det betyder at vi får friere borgere fordi de kan færdes frit så det her forslag har bestemt med frihed at gøre men selvfølgelig skal man da være opmærksom på at vi ikke får et overvågningssamfund hvor der er en utidig overvågning af borgerne intimiderende overvågning derfor skal der være grænser det skal hegnes ind så man ikke kan overvåge hvad som helst og især således at tv

optagelser på bånd ikke kan bruges i alle mulige irrelevante sammenhænge men bruges i en tryghedsskabende sammenhæng bruges når politiet har brug for det for at opklare forbrydelser helt ærligt

da de fleste mennesker har stor forståelse for

det er jo et af initiativerne i regeringens ghettoplan som vi

det var den der hed ghettoen tilbage til samfundet hvor vi gerne vil skabe ikke mindst trygge rammer

dele af samfundet der synes vi så

at iværksætte tv overvågning af offentlige arealer som for eksempel parkarealer og andre

man kan naturligvis ikke skabe tryghed alene ved at sætte kameraer op og så være ligeglad med hvordan man har indrettet sig i øvrigt så det skal hænge sammen med andre tiltag naturligvis

lovforslaget indebærer altså at kommunerne får den adgang

tv overvågning som led i en generelt

i nær tilknytning til de områder som i henhold til en polititilladelse bliver tv overvåget af en almen boligorganisation eller andre organisationer eller foreninger der repræsenterer husstandene i boligområdet derfor vil det jo typisk også være noget beboerne selv er involveret i og så ved beboerne nok selv bedst hvad der er trygt for dem det skal vi vel ikke gøre os kloge på vi skal give dem mulighed for at skabe tryghed i deres eget område med udtrykket i nær tilknytning til et område som boligorganisationen tv overvåger sigtes der i lovforslaget til offentlige arealer som geografisk ligger helt tæt på

en betingelse at tv overvågningen efter kommunens nærmere vurdering fremmer trygheden for borgerne som færdes

for eksempel fordi området bliver præget af uro og hærværk det er også en betingelse at den utryghed som overvågningen skal bekæmpe skyldes kriminalitet eller andre utryghedsskabende former for adfærd der udspringer af de samme forhold som har ført til at politiet har givet boligorganisationen tilladelse til tv overvågning det foreslås også at kommunerne inden iværksættelse at tv overvågningen skal drøfte behovet for overvågningen med politiet som kan bidrage med synspunkter for eksempel med hensyn til hvor der især kan være behov for en særlig tryghedsskabende indsats det er fastsat i lovforslaget at en kommunes tv overvågning i medfør af de foreslåede regler er omfattet af den særlige bestemmelse i persondataloven om videregivelse af blandt andet billedoptagelser der optages ved

at også kommunens tv optagelser som udgangspunkt kun må gives videre til politiet og kun

tv optagelser med personoplysninger fra tv overvågning til andre formål end at fremme trygheden for personer der færdes i det tv overvågede område så der er altså på en lang række områder sat nogle klare grænser for anvendelsen og ikke mindst videregivelsen

i øvrigt frem til udvalgsbehandlingen hvor jeg

grøn vækst det foreslås at etablere randzoner langs vandløb og søer hvor der hverken må dyrkes almindelige afgrøder gødskes eller sprøjtes og etableringen af disse randzoner vil bidrage til en reduktion af kvælstof og fosforudledningen

i henhold til eus vandrammedirektiv og natura to tusind direktiverne samtidig giver lovforslaget mulighed for at der i randzonerne kan dyrkes vedvarende græs eller energiafgrøder i sammenhæng med de tilstødende marker det kan for eksempel være pil poppel eller præriegræs og det vil supplere de nye muligheder

på landbrugsarealer og kompensationssatserne vil blive endeligt fastsat

senere i forbindelse med kommissionens samlede godkendelse

og for at undgå at enkelte lodsejere bliver særlig hårdt ramt foreslås der indført et

randzonearealet i disse tilfælde vil bredden på randzonen blive reduceret i lovforslaget er der undtagelser fra blandt andet de særlige grøblerender

marsken med videre lovforslaget er resultatet af en lang proces med fokus på hvordan vi bedst tager hensyn til både miljø natur og biodiversitet

og jeg ser frem til udvalgsbehandlingen med henblik på en afklaring og en indkøring venstre støtter

vil blive udbetalt kompensation til

det er måske en smule overordnet at sige at

bliver fastsat om en uge eller om en måned

at venstre melder ud at det vil blive

fastsat når eu godkender det har regeringen ingen

det er der skal gives af kompensation og er det

lidt overordnet at sige til de landmænd som her skal lægge jord til at det

jo finde ud af engang når loven er vedtaget

der vil komme kompensation

i omegnen af to tusind fem hundrede kroner per hektar så må vi se om det så bliver det endelige tal

samtidig kan blive ved med at hæve sit

til at det jo er arealer der ligger tæt ved vandløb mange af dem

så ligger det jo lige for med konklusionen som også

gennemsnitligt set af dækningsbidrag på de

nu er det sådan at tønder kommune i i sit høringssvar

det nærmest umuligt at grøble altså at vedligeholde vandløbene

her problemstilling så vi netop lige præcis kan få det tacklet i forbindelse med

behandling og der er jeg da også tilfreds med de udmeldinger der er kommet

i forhold til de situationer

afvandingsrender der ligger meget tæt på hinanden

ellers ville få uoverskuelige konsekvenser hvis man havde gennemført randzonerne i fuldt omfang og det er da også en kvittering for at det her

en god fornuftig og naturlig balance

grøfterne igennem rigtig mange år det er jo ikke noget nyt fænomen at marsken bliver afvandet det er den blevet siden nitten trediverne mener

hvis den her lov træder i kraft som den

vil ordføreren så sige at alle kommunerne skal

helt åbenlyst for mig at se i hvert fald en speciel situation fordi man jo har

afvandingsrender der ligger meget tæt på hinanden

ville det jo ekstraordinært indskrænke det areal man så kunne dyrke så det er for mig helt naturligt

at man skal finde en fornuftig løsning på det

der også oven i været meldt ud at man hvis der er andre tilsvarende områder så selvfølgelig vil

kigge på de her arealer og de her gravede render og har sagt at man

landmanden er venstre

landet det er jo ikke kun i det sydjyske vi har de her problemer med store inddæmmede områder

og se om der ikke også er andre steder hvor man får dyrkningsmæssige ulemper

udvalgsbehandling så et klart tilsagn til at vi kigger godt og grundigt på kortet

at der i hvert fald er et enkelt sted mere i landet hvor man ser på det her lidt på samme måde og jeg synes også det vil være ganske naturligt

kompensationen for i

står der jo netop

kompensation

de forligspartier som går ind i det her mødes igen og kigge på det når eu får taget sig

indrettet det har jeg en klar forventning om så

det må vi tage i vores drøftelser når vi ser hvor hurtigt

rykker og rykker de så ikke hurtigt nok må vi på banen

man opererede jo

er udslagsgivende for at der nu er nogle steder i landet hvor der ikke er brug

afhænge lidt af hvor mange kilometer vandløb

at dele det her ud på

at det er de halvtredstusind ha natur der skal findes

forlængelse af det at spørge herre erling bonnesen om det virkelig er rigtigt at han opfatter pilemarker

ret tydeligt af sagsfremstillingen at der er det

gode lærde folk der strides lidt om hvor store virkningerne er og de må jo

at finde lidt mere præcist frem til hvad virkningerne er men

så er det jo rigtigt at man kan have forskellige opfattelser af hvad natur er

der bliver taget de her ting ud af drift blandt andet med baggrund i der sker nogle lettelser og nogle lempelser i forhold til kvælstof og fosforudledningen og så står det

energiafgrøder i sammenhæng med de marker

to streger men fire streger under

hen ikke mejsles tydeligere ud

det går så galt at socialdemokraterne kommer til magten

på randzonerne når

nævnte herre erling bonnesen

også dialog

er der faktisk rigtig mange landmænd der har sagt til mig

det krævede klapsalver da den her ordførertale røg ud over rampen

politik indtil nu

har hørt gang på gang at man vil mere

finansiere den her kompensation når man kommer

ordføreren om for det er nu engang det der med at økonomien ikke helt hænger sammen hvordan vil man kompensere for de kæmpe arealer som man

det vil sige at borgerne skal brandskattes for at landmændene kan blive subsidieret

rent politisk støtter jeg ikke den holdning at vi skal brandskatte borgerne for at lade nogle gå derhjemme og blive subsidieret på den måde men det kan man jo

have forskellige holdninger til jeg kan bare forholde mig til at det der bliver sagt her fra talerstolen er at man vil meget mere end det der ligger her og det kommer bare

når jeg gang på gang har været ude til møder

jeg utrolig glad for at vi trods alt her

i folketingssalen så skal vi jo

egentlig mener at arealerne skal eksproprieres og dermed

statens ejendom er det det han agiterer for

er vidtrækkende nok på nogle måder og at man

tænke mig at høre hvordan finansieringen af

kompenseres og man måske endda begynder at tale om at

det er målet med grøn vækst som

dansk folkeparti er en del af at sikre et vandmiljø af god kvalitet gennem en reduktion af udledningen af næringsstoffer og pesticider til vandmiljøet og det står vi fast på vi skal værne om vores natur miljø

derfor et afgørende element for dansk folkeparti at der med aftalen sker en sikring af miljø og natur men også at den går hånd i hånd med en moderne og bæredygtig landbrugsproduktion som kan og skal være i konkurrence med resten af eu samtidig er muligheden for anvendelse af flerårige energiafgrøder positiv og et værktøj til at nå reduktionen i udledningen af både drivhusgasser kvælstof og pesticider det er derfor jeg er glad for at

for at etablere flerårige energiafgrøder nu er blevet smidiggjort hvorfor det nu er muligt at få en undtagelse fra det generelle dyrkningsforbud i randzonerne der etableres en mulighed for at dyrke flerårige energiafgrøder når det sker i umiddelbar tilknytning til dyrkning eller beplantning af tilsvarende afgrøder på det bagvedliggende areal dog skal det bagvedliggende areal mindst have samme bredde som randzonen

også ske ekstensiv afgræsning i randzonerne hvilket vi i dansk folkeparti er meget positive over for da vi gerne ser at dyrene kommer ud af staldene hvilket jo snart er svært da lovgivningen på andre områder strammer op på det her konstant jeg og dansk folkeparti mener dog at randzonerne skal kunne anvendes til andre miljøtiltag der på samme tid vil gavne natur og miljø

samtidig sikrer afvandingen af de dyrkede arealer hvilket mange af de såkaldte vandløb faktisk er blevet etableret

kunstige ådale hvor de ånære arealer inddrages i

graves de ånære arealer ned i et niveau nær vandløbets vandspejl på den måde opnås der en langt større profil

mindre og vil kun oversvømme oversvømme miniådalen da arealet bliver større

vil kun i reduceret omfang påvirke de bagvedliggende dyrkningsarealer som ellers efter vores meget klare opfattelse ligeledes også skal

forventning om at vi skal arbejde med i forbindelse med udvalgsarbejdet

aftalen om grøn vækst egentlig lyder erhvervet vil inden for rammen af landdistriktsprogrammet kunne opnå kompensation for lovkravet om sprøjte gødnings og dyrkningsfri randzoner samt reducere eller ophøre med vandløbsvedligeholdelse det er vi i dansk folkeparti meget

det er taget ordret aftalen og det vil vi selvfølgelig holde fast i

også at kende fremtiden i forhold til kompensationen og det kommer

til lovforslaget her som det ligger så det har vi også nogle spørgsmål til i forbindelse med udvalgsarbejdet

billede af hvordan fremtiden ser ud det vil vi have omkring udpegningen af vandløb mener vi ligeledes at der skal ses på de inddæmmede og afvandede arealer en gang til vi har mange lavbundede arealer i danmark og de skal også have en mulighed for fortsat at køre

som marsken er et inddæmmet og afvandet område dansk folkeparti er meget enig i målsætningerne med forslaget her men vi har spørgsmål til virkningerne og fleksibiliteten

fremtiden jeg og dansk folkeparti ser meget frem til udvalgsarbejdet som jeg håber vil blive meget positivt

jeg spurgte venstres ordfører om nemlig om dansk folkeparti er villig til at dispensere

og påpeger at det er vanskeligt måske umuligt at vedligeholde vandløb er dansk folkeparti villig til at dispensere

vi snakker om nu jeg mener ikke at

vandløbsvedligeholdelse det ligger et andet sted

vi har meget stort fokus på den her vedligeholdelse af vandløb og det er også derfor

forskellige kommuner påpeger at det måske bliver umuligt

hvordan den skal håndhæves

rense vandløbene op så er der ingen tvivl om at

at der stadig selv om man

på begge sider af vandløbet den må ikke opdyrkes med energiafgrøder men hvis der skulle

materiel man bruger så er vi meget meget velvillige

skal udmøntes i et lovforslag og det ligger her og så er der jo første anden og tredje behandling hvor

man har mulighed for at rette de ting til som der eventuelt kunne være det var også derfor at jeg valgte at sige at dansk folkeparti står fuldstændig inde for målsætningerne

grøn vækst her har vi så nogle ting vi skal have styr på og det er jo i forhold til eu lovgivningen og andet og

der vil jeg bare være helt sikker på at den aftale som dansk folkeparti har indgået

lovforslag så det her er helt efter bogen og det

været med til det nogle gange måske sidder man tilbage og

nu skal vi så nå målet og det skal vi nok også

har vi en god aftale både i forhold til miljøet i forhold til vandet

om der er en ting som forligspartierne ikke helt har fået gjort færdig eller hvordan det er

men jeg vil godt høre ordførerens svar på

man får en langsommere vandføring i vandløbet og dermed jo

det gør er at drænene

til åen og derfor har man i de meget våde perioder mulighed for at kunne opbevare mere vand uden at det løber ud over arealerne

også det at drænene ikke i en lang periode kommer til

betyde at vandet kommer til at løbe langsommere fordi der bliver bedre plads

gået i friskole det skal jeg indrømme

der kan det løbe hurtigt ligesom det altid har gjort fordi arealet er lille

på arealerne i den regnfulde tid

en tur ned at kigge på det projekt man har lavet i næstved det er superspændende der ligger sikkert andre gode projekter det vi lægger op til fra dansk folkepartis side er at vi åbner op for at man kan lave miljøtiltag og vandtiltag også i de her

vi ikke fremadrettet får en lovgivning som er firkantet og ikke særlig smidig

zoner langs vandløbene hvor der blandt andet ikke må anvendes pesticider og kunstgødning

er overordnet set et godt tiltag

udsivningen af forurenende stoffer til vores vandløb derfor

skal regeringen da heller ikke bebrejdes at den nu langt om længe vil jeg sige tager hul på at gennemføre de første elementer

de kalder grøn vækst planen i sf mener vi

mener vi dog at lovforslaget kan give en forbedring af de eksisterende forhold

ti meter randzone direkte vil have effekt på vandløbets pesticidpåvirkning

den pesticidtåge som en giftsprøjte kan udsende

giftsprøjten kører længere fra vandløbet ligesom den utilsigtede og upræcise spredning af kunstgødning ved vandløbene

i vandløbene fordi man kommer længere væk så på den måde

er det i praksis praksis udmærket at man går i gang med det her men der er absolut behov for nogle ændringer

adgang for offentligheden

der skal kunne plantes pil

betænkeligt at lave sådan en ændring af ådalene

så kan man da også undre sig lidt over ministeren om regeringen virkelig mener at det er natur hensigten var jo

er da noget jeg tror vi skal kigge på når vi kommer

så har vi jo snakket noget om kompensation til lodsejerne

bør afklares inden lovens

jeg spurgte om det var nemlig ikke så meget

interesseret i egentlig var det mere princippet

venstre og regeringen

hvordan kompensationen skal skal være

synes det kan være spændende også

vil hæve den procentdel som i øjeblikket tages fra den generelle hektarstøtte til landmændene

det har han nok ikke derudover

der skal være kompensation i forhold til de her

efterafgrøder som regeringen også har opereret med

er behov for at snakke kompensation fordi det jo bare kan gå ind i krydsoverensstemmelsesbestemmelserne

hektarstøtten

mængde efterafgrøder

en dyrkning som kunne blive tilfældet her så er sagen en anden

sfs ordfører var så tæt på at sige god for forslaget

kunne få sig selv til så det lyder jo spændende for det kommende arbejde i udvalget

miljø for planter også gør det for fugle dyr padder og fisk ved at sikre at der ikke dyrkes og dermed sprøjtes og gødes i en bræmme langs vore søer og vandløb skaber vi bedre mulighed for at vores sårbare natur får det bedre ved at skabe randzoner vil udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet mindskes hvilket er et af de helt overordnede mål

vil vilde planter få mulighed for at brede sig så levesteder for de insekter

der vil dog stadig i forbindelse med at der er etableret arealer med energiafgrøder op til vandløb og søer være mulighed for omlægning og såfremt der kan findes på tiltag som i forbindelse med

vil det selvsagt være en oplagt mulighed

her er det naturligvis vigtigt at vi får mest mulig natur for pengene og alle gode ideer hilses velkommen

en af de helt store gevinster ved randzonerne er netop at de kan virke som spredningsveje for naturligt forekommende arter af enhver slags

landbruget er skeptisk over for disse randzoner i den forbindelse føler jeg at det er vigtigt at fremhæve at der kommer en kompensationsordning i forbindelse med etableringen af zonerne samt at der sættes et loft over det samlede areal som den enkelte jordbesidder skal aflevere til ordningen

endvidere vil jeg opfordre til den bedst mulige dialog med erhvervet i forbindelse med implementeringen dialog er vejen frem og der kan være særlige grunde som kan rimeliggøre en bred fortolkning af loven så særlige interesser kan tilgodeses jeg føler mig

overbevist om at loven kan implementeres på en måde så de overordnede erhvervsinteresser kan tilgodeses og tab af arbejdspladser undgås nu kaldte herre christian h hansen

vækst lige for lidt siden jeg vil altså gerne sikre mig at det ikke bliver til misvækst herre christian h hansen men jeg synes alt i alt at det er et godt forslag

så venlig at han gerne

de ordførere som har nævnt at det rent æstetisk kan kan være en dårlig idé

plante flerårige energiafgrøder i en ådal

græsarealer der kan en

fødevareministeren kan undtage arealer hvor udlægget

gøre at lovens konsekvenser kan være umulige

give halvtredstusind ha mere natur og det er jeg sikker på

vil blive ført ud i livet jeg er også klar over at der er nogle steder hvor

give den dispensation men i hele lovkomplekset er der lagt op til at det skal indeholde halvtredstusind ha ny natur

aftalen skal sikre bedre miljø og klima og mere natur af høj kvalitet der er tilgængelig for alle

og otte og halvtreds skal medvirke til at gennemføre grøn vækst aftalen aftalen er omfattende og involverer en række ændringer på mange områder fødevareministeriets område naturbeskyttelseslovgivningen planloven vandløbsloven med mange flere

venstre vil til enhver tid meget gerne være med til at arbejde for bedre miljø og

det vil medvirke til det gode formål vore indvendinger går blandt andet på at fødevareministeren kan undtage arealer hvor det at udlægge randzoner vil ramme enkelte lodsejere uforholdsmæssigt hårdt for eksempel på arealer med særlige højværdiafgrøder væksthuse forsøgsanlæg og lignende

fulde konsekvens er altså ukendt yderligere har

flere ordførere givet udtryk for vilje til at dispensere og det gør også

fulde konsekvens ukendt i høringssvarene siger kl og andre vedrørende energiafgrøder at muligheden for opdyrkning af randzonen med energiafgrøder vil forringe naturforbedringerne markant

forringe landskabet i ådale og langs søer og vandløb enkelte kommuner jeg har nævnt tønder gør opmærksom på at det vil være uhyre vanskeligt

at komme til at vedligeholde vandløbene med maskiner på grund af energiafgrøderne andre høringssvar finder lovudkastet ekspropriativt og enkelte grundlovsstridigt der er ganske mange som finder den ledsagende kompensationsordning utilstrækkelig eller for usikker over tid ligesom der er mange høringsparter er utilfredse med at der ikke er udarbejdet drifts og samfundsøkonomiske konsekvensanalyser over forslaget på det faglige plan er der en del høringssvar der betvivler eller er uenige i det miljøfaglige grundlag for lovudkastet

mange forskellige grunde det at der er så mange forskellige argumenter der på den måde forholder sig til lovforslagets negative konsekvenser gør det ganske mærkeligt at regeringen ikke tog dem alvorligt og ændrede forslaget før det blev fremsat det må vi andre så prøve at gøre noget ved i udvalgsarbejdet et argument der kunne tale for randzoner kunne være at de kunne holde fosfor fra landbrugsproduktionen tilbage men det viser sig at det er ganske små mængder der holdes tilbage på den måde undersøgelser fra danmarks naturundersøgelser og det

som det fremgår er radikale venstre ganske skeptisk over for l ethundrede og

er positiv over for overskriften i lovforslaget vi mener sådan set også at det at etablere dyrkningsfri randzoner langs med danske vandløb kan være en rigtig god idé jeg må så indrømme at jeg blev en lille smule desorienteret da jeg læste definitionen af hvad dyrkningsfri randzoner er det er blandt andet områder hvor man dyrker energipil og andre energiafgrøder som vistnok er meget vanskelige at opfatte som natur

energipil kunne betegnes som natur jeg tror herre erling bonnesen står ganske alene med

det spørgsmål det er vist forholdsvis indlysende at

man så oven i købet får at vide at det der er udgangspunktet her er at det handler om at skaffe halvtredstusind

det selvfølgelig endnu mere paradoksalt at man jo i virkelighedens verden slet ikke kan svare på hvor meget natur der kommer ud af det

fortoner sig i det uvisse

foretaget nogle opmålinger man skal afvente at

udarbejdet nogle kompensationsordninger man skal afvente at vandplanerne træder i kraft alt i alt betyder det vel at det her lovforslag tidligst kan få betydning for dyrkningssæsonen tretten til fjorten og det bliver endnu mere skæbnesvangert set i lyset af at det er sådan at det jo er omkring det tidspunkt hvor man skal være på plads med nye planer for hvad der skal ske efter to tusind og kan godt få den tanke når man læser lovforslaget og den måde det er

perspektiv at sørge for at vedtagelsesprocessen kunne blive så indviklet og besværlig som muligt

udskyde den endelige ikrafttrædelsesdato

jeg faktisk er rigtig ærgerligt

etablere mere natur etablere dyrkningsfri zoner

sådan set kunne være en ganske fornuftig ting

miljøundersøgelser som jo stadig eksisterer siger i deres vurdering at man nok overvurderer de naturmæssige gevinster og konsekvenser af det her lovforslag særlig særlig fremhæves det hvis man har tænkt sig at dyrke energiafgrøder vil konsekvenserne for biodiversiteten næppe være særlig positive altså andre har været inde

negativ konsekvens i forhold til biodiversiteten og det er derfor man kan sige at i en

godt at lovforslaget er så ufærdigt at

komme til at spille nogen rolle før man får mulighed for at lave det om og det synes jeg for så vidt er en rigtig rigtig god ting enhedslisten synes at det ville være fornuftigt hvis vi i det fremtidige arbejde

den her problemstilling erkendte at der er noget som de her dyrkningsfri randzoner kan gøre kan sikre og kan medvirke til hvis vi vel at mærke vil leve det om jeg så må sige helt igennem og sige at når vi

dyrkningsfri randzoner så mener vi dyrkningsfri randzoner

på den anden side også sige at hvis man for alvor vil sikre biodiversitet i tilknytning til de her randzoner så kræver det også yderligere indgreb

den natur man skal have genetableret men det vil kræve yderligere indgreb i forhold til den måde vandløbene løber på og så videre det vil også i nogle tilfælde formentlig føre til hvis man skal have det maksimale udbytte i forhold til at skabe mere natur

være områder der bliver oversvømmet og som vil komme til at overstige de fem procent af jordejerens

må genere og derfor kan det selvfølgelig også godt få nogle konsekvenser i forhold til kompensationsordninger som overstiger det som ligger i lovforslaget men det bedste man kan sige om det her lovforslag er at det indeholder nogle rigtig fornuftige ord og begreber og derfor vil det hvis vi ellers kan få et grundigt udvalgsarbejde formentlig også kunne

med at vi får et lovforslag der både reducerer kvælstofudledningen og fosforudledningen

udvalgsbehandling og formentlig også nogle ændringsforslag

kvælstof pesticider og fosfor kommer væk fra vandmiljøet

er jo ikke sort hvidt og derfor som jeg også gjorde opmærksom på i min

tiden stride lidt mod hinanden hvis det handler om at fjerne opsuge kvælstof

energipil jo en fantastisk plante det er der ingen tvivl om

også fra venstres ordførers side ligesom præsenteres som om det her

handler om at skabe mere natur for det kan godt være at hvis vi gør det her mest fornuftigt i forhold til at reducere kvælstofudledningen står vi tilbage i den situation at vi har skabt mindre natur ved det her forslag

det må man så skaffe på en anden måde og det kan også godt være at man ved at gøre det på en

højere kvalitet så så jeg er ikke negativ

at indgå i en drøftelse af det her lovforslag og de ting

i forhold til natur hvis man tager den kasket på men så sandelig også i forhold til udledningen af blandt andet pesticider kvælstof og fosfor

vandmiljøplaner og andet så jeg vil bare

det der er problemet med det her lovforslag er at ikke har nogen sikkerhed for at det får

fordi vi jo meget nemt risikerer at de energiafgrøder energipil der nogle steder kan være nyttige faktisk bliver plantet et helt andet sted hvor det er stærkt skadeligt i

til biodiversiteten derfor er lovforslaget endnu ikke af en sådan kvalitet at det kan sikre at der kommer samlet positivt resultat men jeg er enig med herre rené christensen i at de redskaber der indgår i lovforslaget skruet sammen på den rigtige måde kan give en positiv effekt og det er jeg også slemt nødt til at sige

ellers kunne herre rené christensen og andre jo finde eksempler på beslutningsforslag som enhedslisten har

etablering af dyrkningsfrie randzoner så det er ikke fordi vi er imod

ikke støtte det her forslag om indførelse af randzoner vi synes ikke

på nuværende tidspunkt er rimeligt at beslaglægge over to procent af det dyrkede areal uden at have ordentligt kortgrundlag altså uden at have det administrative grundlag for hele projektet

overblik over de miljømæssige konsekvenser det man med sikkerhed ved er imidlertid at vi gør indhug i et frit erhvervs muligheder for at producere vi får en ny hær af administratorer og kontrollanter som endog skal møde op på privat grund uden forudgående at give besked vi ser her et fuldtonet indgreb i den private ejendomsret vi ser her hvorledes vi lægger en standard ned over vore åer og vandløb stort set uden mulighed for individuel stillingtagen til om det virker og om det overhovedet giver mening i de konkrete situationer i betragtning af hvor mangfoldig vores natur er er det lidt svært for os at forstå at tilfældigt udvalgte standarder kan være en optimal løsning når højst fem procent af

ser vi også lidt hulheden i dette miljøredskab hvor det i hvert fald er vanskeligt at finde mening

og logik i den argumentation der ligger bag rent miljømæssigt ejerstrukturen bliver afgørende

at leve op til vandkvaliteten og vi ser også eksempler på al mulig spekulation i ejerforhold på det her område

man skal vente til kortmaterialet er udarbejdet

individuelle hensyn så de sårbare områder bliver taget ud af driften og således at den enkelte landmand får fuld kompensation for det areal som fratages ham altså efter ekspropriationslovgivningen vi synes man skal gå meget mere målrettet til værks gå efter overdrev gamle vådområder og de marker der udleder mest kvælstof vi er ikke ret glade for standarder og hvis man ikke

piletræer og elefantgræs

os etableringen af en jordfond eller en eller anden jordfordelingsfond som kunne være et vigtigt redskab når sådanne ordninger skulle

hvad der er sket med liberal alliances miljøpolitik i forhold til dengang man hed ny alliance

sket et paradigmeskifte der og hvis der er det

over for den socialdemokratiske

vi har en miljøpolitik i dag som handler om at vi vil være sikre på at de ting man sætter i værk

vil være sikre på hvad det er for nogle områder vi har med at gøre jeg synes simpelt hen der er alt for mange uafklarede forhold i det her

tidligere der er alt for mange hvis’er vi ved faktisk ikke om om vi vi køber katten i sækken som det vist blev udtrykt

lå meget tæt op af det radikale venstres miljøpolitik som er betydelig grønnere end det som vi hører liberal alliances ordfører nu

folketingsvalg siden to tusind og syv så er det bare

at jeg synes at det er rigtig rigtig vigtigt i sådan nogle sager der er så komplekse som den her

om det virker eller ikke virker

der bliver brugt rigtig meget tid på at diskutere feel good frem for

gå ned i materien sammen med landmændene og finde ud af om det her nu også virker eller ikke virker

måske falder uden for dagsordenen men der er

sikre at vi afleverer et rent og pænt miljø til vores efterkommere

tænke mig at høre hvilke planer

som også andre har givet udtryk for her fra talerstolen at når man skal lave så indgribende

i tæt samarbejde med det pågældende

en renere og bedre natur og større diversitet til vores efterkommere end det som vi

sikkerhed for at de initiativer vi sætter i gang virker og det er jo det der er hele humlen jeg tror ikke at jeg kan huske noget lovforslag hvori er så meget usikkerhed på stort set samtlige parametre

uanset hvilket sted man kigger hen vi griber ind i rigtig rigtig mange ting og

hvert fald efterladt rigtig mange hvis’er

i mål med den her lovgivning så det væsentlige er altså at vi vil

jeg vil gerne takke ordførerne for de mange engagerede og rosende bidrag der har været til debatten her i dag lovforslaget er jo som bekendt

et led i den lovgivningsmæssige gennemførelse af grøn vækst aftalen som er indgået mellem regeringen og dansk folkeparti

til landbrug til økonomi

beskæftigelse nødvendigvis må være

også set i høringssvarene og det har også gjort sig gældende i den her behandling af l en hundrede og halvtreds her i dag netop fordi grøn vækst

de rene og retfærdige positioner og kritisere kritisere forslaget for ikke at være vidtgående nok i den ene eller den anden retning jeg har læst i mange af høringssvarene

er klart at store dele af landbruget mener at det her lovforslag er alt for vidtgående modsat kritiseres

og grøn vækst indsatsen som sådan fra anden side for ikke at være vidtgående nok og begge dele kan

men man kan sådan set også sige at begge dele er forkerte

er ingen tvivl om at vi skal sørge for

det vil kræve nogle indgreb og det vil kræve nogle ændringer i den måde der hidtil

og landets nuværende økonomiske situation tilsiger

endog meget opmærksomme på hvorledes de

vil påvirke rammevilkårene for vores landbrugsproduktion og dermed også den store eksport og beskæftigelse der hører til denne sektor derfor er det vigtigt at vi sikrer at de nødvendige miljøforbedringer

kan gennemføres på en måde der ikke bringer produktionen og dermed beskæftigelsen i landbruget i fare i det lys er det vigtigt at holde sig for øje at netop randzonerne er et af de bedste og billigste virkemidler vi har når vi skal tilgodese både miljø natur og biodiversitet og det er i det lys jeg mener at man skal se forslaget

en enkelt kommentar der er fremkommet under debatten

at man skal passe på ikke at blande tingene sammen

som er fremsat af miljøministeren

om vedligeholdelse af syv tusind fem hundrede

vandløb det handler om vandkvaliteten i de pågældende vandløb

handler om randzoner langs alle vandløb på nær nogle få undtagelser og vi forventer at vi vil få randzoner

at kommunerne endnu ikke har styr på hvor mange kilometer vandløb de har

i marsklignende arealer og andre afvandede områder

undtaget det skal vi også have styr på inden den nøjagtige bredde

effekten af det her er og der har været

kvælstof og fosforeffekten det er væsentligt at sige her at der har været

spørgsmålstegn ved fosfortilbageholdelsen det det her

er kvælstoftilbageholdelsen

og det er det der har størst vægt her sammen med natur og biodiversitet og og derfor

til det videre arbejde i folketingets fødevareudvalg hvor der vil blive lejlighed til nærmere drøftelser

enkelte dele og endnu en gang tak for de mange bemærkninger til lovforslaget også konstruktive bemærkninger

kendsgerning at da grøn vækst aftalen

det har de ikke mere og på baggrund af liberal alliances udtalelser i dag kan man vel konstatere at regeringens sædvanlige støttepartier ikke ligefrem står i kø for at bakke

spørge fødevareministeren om han mener at det er så vigtigt at komme igennem med de elementer der indgår i det her lovforslag at er indstillet på at forhandle med folketingets øvrige partier for at sikre at der kan komme et flertal bag lovforslaget et flertal som jo

der er et flertal og det er selvfølgelig ministerens opgave at sikre at der er et flertal bag

ikke mindst kommer til udtryk i høringssvarene jeg vil derfor gerne høre om det er

ministeren har indføjet et afsnit med ministerbeføjelser

hvorfor er det nødvendigt at indføje en sådan bemyndigelse i denne lov er det de modsatrettede interesser der

den nøjagtige bredde på bræmmerne

der skal vi have det nøjagtige antal kilometer der

kan blive tale om til energiformål med den store udvikling der er i forskningen

bioteknologi og hvad man i øvrigt kan udnytte af biomasse

ville være forkert i dag at lægge sig fuldstændig fast på

arealer hvor udlægget af randzoner vil ramme

for eksempel på arealer med særlige højværdiafgrøder

kan jo vedrøre en en beplantning som man siger

det faktisk ikke ville gavne miljøet yderligere at kræve den her beplantning ryddet for at have en åben randzone så det

nuværende tidspunkt

de her miljøtiltag man kunne lave i selve randzonerne omkring

de afvandingsproblemer som landbruget har givet udtryk for flere gange

hvornår kan vi håndfast sige at det er det her beløb vi kører med

hundrede kr hvis det er vedvarende græsarealer i dag

skal undlade at give garantier for hvornår eu er færdig med den her

hvor man så bagefter har skullet hen og søge det notificeret i eu for at

de endelige beløb godkendt men men det

ønsker at svare på dem eller også er det fordi ministeren sad og snakkede med den konservative ordfører

det sidste der er tilfældet men nu får ministeren i hvert fald muligheden

kompensation er afklaret

ud fra at det skal være på plads inden vi laver en tredjebehandling men det andet jeg spurgte om var om den kompensation

skal betales landmændene

skal finansieres ved at man overfører flere midler fra den direkte støtte

og det finansieres blandt andet ved de tretten

som vi hjemtager i landdistriktsstøtte og ved nogle uforbrugte midler under artikel otte og tres så de er en del af den samlede finansiering der blev lagt

med grøn vækst forslaget jeg kan skriftligt svare på om det er i den ene eller den anden blok

at nogle af de midler som

dem der kræver lidt medfinansiering og dem der kræver meget medfinansiering så hele kassen bliver tømt kan man sige i søjle to under den her finansiering

den kasse eller de uforbrugte midler under artikel otte og tres at det her bliver finansieret

kan være ting under udvalgsarbejdet som

åbne over for men blot en tilkendegivelse over for ministeren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

fødevareministeriet har ydet statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ordningen har eksisteret siden nitten syv og tres og formålet med den har været at øge antallet af yngre jordbrugere og lette førstegangsetablering på en landbrugsbedrift men tiden er løbet fra ordningen for det første er antallet af ansøgere faldet drastisk i begyndelsen af nitten firserne var der cirka otte hundrede ansøgere årligt i to tusind og ti blev der kun indgivet fire og fyrre ansøgninger og for det andet er ordningen ikke gearet til

tider med store økonomiske udsving

de seneste år yj ordningen er indrettet således at

brugerne betaler en præmie der beregnes ud fra de gennemsnitlige tab på ordningen over de fem foregående år præmiesatsen reguleres årligt og har til

at sikre at yj ordningen er selvfinansieret af brugerne præmien er konstant for hver enkelt meddelt lånegaranti når den først er ydet og det betyder at nye ansøgere er alene om at udligne

lyset af den nuværende udvikling vil det betyde at præmien med

tiden vil stige så meget at ordningen bliver stadig mindre interessant for nye ansøgere der er altså efterhånden meget få brugere af ordningen og ordningens indretning betyder

kun vil få færre brugere i den nærmeste fremtid en afskaffelse af ordningen giver derfor god mening og det skal også ses i sammenhæng med den liberalisering af landbrugsloven som vi gennemførte sidste år jeg har med tilfredshed noteret mig at fødevareministeren vil undersøge mulighederne for at indføre en hjælpeordning under landdistriktsprogrammet og på den baggrund støtter venstre

når vi kan se at man umuligt

ordfører at den nuværende

er at den skal være selvfinansierende og det er jo

have sådan en ordning

selvfinansierende stiger udgifterne jo år efter år jo flere tab der kommer

op til at man nedlægger den her ordning mens tid er

er utrolig glad for at den kører året ud

kan jo stå yngre landmænd nu som har lagt planer for

indtil første januar det er sådan at ansøgninger der kommer ind til udgangen af to tusind og elleve

behandlet så der er mulighed for at de unge landmænd

og ønsker at benytte ordningen her har mulighed for at gøre det derfor kan vi støtte forslaget det er selvfølgelig altid ærgerligt når man skal nedlægge noget

som bliver tilbage i ordningen ikke skal stå med de store tab

en ordning som egentlig har kørt ganske udmærket i forhold til at støtte unge jordbrugere

det fremgår også af forslaget

ender det jo med at de tilbageværende bliver dem som skal bære byrden der må vi jo også på et tidspunkt

hvor længe er den attraktiv i forhold til de unge landmænd som ønsker at benytte sig af den og der må man sige at

huske at sige at ordningen på sigt ikke vil være særlig attraktiv og der vil stå nogle få tilbage til sidst som skal betale regningen

hvis man skal hjælpe de unge skal man også hjælpe dem

optager lån nu eller senere kan vi se på tallene at der vil være nogle som kommer til

at skulle betale regningen til sidst fordi vi

desværre er i den situation nu at landbruget har de økonomiske udfordringer som landbruget har så derfor mener vi at nu holde den åben i en periode så de som har sat sig for at ville benytte sig af ordningen kan få gjort deres ting færdige og komme ud og være unge landbrugere og så må vi sige at

er det ikke attraktivt mere og så er der andre muligheder for at få finansiering også for unge landbrugere

til lovforslaget fremgår det tydeligt at staten har stigende udgifter til indløsning af lånegarantierne det kan vel ikke komme som en overraskelse i betragtning af at ejendomspriserne gennem en længere årrække har været stærkt stigende og i de senere år er blevet reduceret ret så kraftigt det vil naturligvis indebære flere tvangssolgte ejendomme med deraf følgende tab

der står som garant for yj lånene det synes at være logik for perlehøns så jeg går ud fra at ministeren også har gjort sig disse overvejelser i et stykke tid men det forekommer mig

være særlig velovervejet når ministeren nu foreslår en fuldstændig ophævelse af loven glemt er alle de fine

ordningen i årenes løb og det er ellers ikke så få der er sagt i den sammenhæng det fremhæves også i lovforslaget at yj ordningerne er en særlig låneordning for jordbrugserhvervet som stemmer dårligt overens med de lempelser af landbrugsloven der blev gennemført i to tusind

denne sidegevinst for yngre jordbrugere mindes jeg

ved behandlingen af landbrugsloven som venstre jo var så vældig glad for at få liberaliseret ud over alle grænser for godt et år siden venstres ordfører dengang hed i øvrigt henrik høegh

for sf er henvisningen til den ændrede landbrugslov som giver mulighed for at aktieselskaber

landbruget faktisk ikke et argument for at ophæve

vi ønsker ikke en udvikling som indebærer at kapitalstærke selskaber overtager dansk landbrug det kan godt være at venstre konservative og dansk folkeparti gør det men det gør vi altså ikke

de unge

ejendommene på bekostning af de unge jordbrugere vi kan godt se at der er behov for ændringer i yj lånene det er jo helt indlysende men at skride til en fuldstændig ophævelse uden videre vurdering

må også sige at af høringssvarene fremgår det jo ret tydeligt at der nærmest er oprør blandt de unge

skride så drastisk til værks som her vi synes der er behov for en helhedsanalyse først inden man går så vidt

synes det passende kunne være en af

den kommende landbrugskommissions vurderinger sådan som socialdemokratiet har foreslået at man skulle kigge på

om ikke det er sådan at der kunne være andre løsninger

der findes på lånemarkedet

yngre jordbrugere ordningen der gennem mange år har virket som en kærkommen håndsrækning til etablering i jordbruget ser ud til i sin nuværende udformning at blive alt for omkostningsbelastende for låntagere da det solidariske princip vil medføre en alt for høj ydelse på lånet

antallet af ansøgere er for lavt og præmien dermed for høj

det vil fremadrettet med det beskedne antal ansøgere der må forventes ikke

denne låntype

i forbindelse med gennemførelsen af l ni og tredive i foråret to tusind og ti

være oplagt at anvende denne mulighed

i øvrigt vil det være på sin plads hvis der i fremtiden vil blive øget efterspørgsel

lån af denne type at man igen positivt ser på muligheden for at gøre det lettere ved hjælp af den slags lån at komme ind i

landbrugserhvervet indtil dette måtte ske giver det god mening at stoppe ordningen

kommer til udtryk er en opfattelse af at være et frit liberalt erhverv et erhverv der konkurrerer på lige vilkår eller som det høres i debatten et erhverv der gerne vil konkurrere med tyskland og andre lande på lige vilkår som det udtrykkes mon landbruget vil gå hele vejen i kravet om lige vilkår også med andre eu lande når jeg spørger fra denne talerstol at det naturligvis ikke landbruget skal svare svarene forventer jeg kommer fra ministeren som ansvarlig for landbrugserhvervets rammevilkår hvad mener ministeren at dansk landbrug skal have som lige konkurrencevilkår

det spørgsmål er interessant i forbindelse med debatten om det her lovforslag

at fødevareministeriet skal støtte yngre landbrugere på andre måder end den vi afskaffer med l en hundrede og

og her er radikale venstre noget skeptisk hvorfor skal der være specielle ordninger for jordbrugere radikale venstre mener at erhvervsordninger for unge skal gælde alle erhverv naturligvis inklusive landbruget men vi ser ingen grund til at landbrugserhvervet skal oppebære specielle erhvervsstøtteordninger af denne slags det er i øvrigt et af argumenterne

radikale venstre vil gerne at vi har et landbrugserhverv vi sætter spørgsmålstegn ved den skævvridning erhvervet har i forhold til det øvrige samfund i øjeblikket vi vil stille krav til landbrugserhvervet om at udvikle og anvende bæredygtige metoder i dialog med det øvrige samfund det er ikke ret længe siden vi indførte den garanti for yngre landmænd som denne lov vil fjerne det kunne tale for at vi lod ordningen køre lidt lidt endnu så vi kunne få en mere omfattende og ordentlig evaluering af den men

er tale om en særlig ordning for landbrugserhvervet som ikke gælder andre erhvervssektorer

eu støtte gør at det giver god mening at få lovforslaget gennemført med de bemærkninger vil jeg sige at vi i

fordi eu reglerne kræver det eller fordi fødevareministeren virkelig mener at vi er kommet dertil hvor det er fornuftigt at afskaffe den her ordning i hvert fald kan man vel konstatere at det

de organisationer som har ytret sig i den her sag selvfølgelig kan man altid blive lidt bekymret når finansrådet nærmest fremstår nogle der er præget af social bevidsthed måske kunne en af grundene til deres bekymring være at de er bekymrede for faldende jordpriser og dermed ruin på landet som også kunne sætte sig sine spor i de danske banker men det ændrer nok ikke noget ved at de har en pointe når de siger at der faktisk er behov for at tage nogle initiativer hvis man vil sikre at unge landmænd også i fremtiden skal have mulighed for

deres erhverv så kan man selvfølgelig diskutere om en støtteordning som den her er den rigtige det er jo tidligere i debatten fremkommet og sagt at den jo lidt er blevet etableret i stedet for

som nok havde været mere levedygtigt og betydeligt bedre men det betyder jo ikke at man skal afskaffe ordningen uden at have sikret sig at der findes et alternativ derfor må jeg sige at når landbrug fødevarer og andre

i den her sammenhæng siger at de synes der er brug for et udredningsarbejde med henblik på at finde ud af hvordan man mest effektivt mest hensigtsmæssigt kan sikre at det også bliver muligt at gennemføre generationsskifter at det også bliver muligt at unge mennesker kan etablere sig inden for landbrugsproduktionen i fremtiden så mener jeg sådan set de har ret

begrænse sig til

der er man jo af forskellige grunde ikke præget af den store fantasifuldhed men jeg synes at det her jo genrejser den diskussion som

års tid siden hvor vi stillede forslag om oprettelse af en jordbrugerfond som jo netop havde det formål at skulle kunne sikre at det ville være muligt også for unge mennesker som har en landbrugsuddannelse men som ikke

har adgang til den fremover at arbejde som landmand problemet er selvfølgelig at når man

forkert landbrugspolitik i en situation hvor spekulation i jordpriser og så videre har været den væsentligste del af finansieringen af landbruget

jordpriserne også på grund af det er kommet op på et niveau hvor de ikke hører hjemme

hvis man vil sikre et økonomisk bæredygtigt landbrug i fremtiden det betyder efter enhedslistens opfattelse

overveje om det er sådan at de eneste andre der kan eje jord i danmark end landmændene selv udover de banker og finansieringsinstitutter

i forvejen i realitetens verden

skal være aktieselskaber og andre kapitalistiske foretagender

også godt kunne forestille sig at landbrugsjord kunne ejes af det offentlige og udlejes til landmænd på gunstige vilkår det er da i hvert fald efter vores opfattelse

i forlængelse af de tanker der kunne være om

jordbrugerfond så i grunden må man sige at når vi ikke kan stemme for det her lovforslag skyldes det ikke nogen begejstring over den eksisterende ordning men det ganske klare standpunkt at vi ikke synes

nedlægge en ordning der dog er en hjælp for unge landmænd uden at man sætter noget andet i stedet det synes vi simpelt hen ikke er acceptabelt

støtte lovforslaget som det foreligger nu men vi betragter det som et godt udgangspunkt

føre en diskussion om hvordan vi faktisk sikrer at unge mennesker i fremtiden kan komme til at drive landbrug i danmark på nogle økonomisk

tak til ordførerne fra partierne for de bemærkninger der er givet til lovforslaget her i

et par enkelte kommentarer som jeg gerne vil knytte til lovforslaget vi har jo

at yngre jordbruger ordningen bliver nedlagt med udgangen af to tusind og elleve det sker fordi ordningens konstruktion har uhensigtsmæssige konsekvenser for den yngre jordbruger i tider med store økonomiske udsving præmiesystemet er opbygget så ordningen i princippet er selvfinansierende præmien bliver jo i hovedsagen beregnet ud fra de gennemsnitlige tab

ordningen over de seneste fem år og er konstant for den enkelte yngre jordbruger i hele lånets løbetid det betyder at i krisetider skal nyere ansøgere alene bære hele byrden med det stigende tab på ordningen i form af en højere præmie vi ser det tydeligt i den stigning i præmien der er sket i løbet af de seneste år i to tusind og ti var præmien

procent pro anno af restgælden i to tusind og elleve steg præmien til tre

og beregninger for to tusind og tolv lyder pt på en præmiesats på syv

så højere præmier gør ordningen uinteressant for de yngre jordbrugere jeg skal for god ordens skyld oplyse at der også er registreret et faldende antal ansøgere under yngre jordbruger ordningen antallet er faldet fra cirka otte hundrede i starten af nitten firserne til tre hundrede og halvtreds ved

vi vil selvfølgelig i fødevareministeriet ved udgangen af to tusind og elleve undersøge hvor mange ansøgninger der er modtaget vi er

det fortsat er vigtigt at sikre at yngre jordbrugere har mulighed for at etablere sig lempelserne i landbrugsloven i to tusind og ti kan netop bidrage til en mere

det altså en mulighed når der er flere finansieringskilder end alene banker og realkreditinstitutioner senest har vi set et eksempel

en medfinansiering fra en detailvirksomhed som ønskede tæt kontakt til

landbrugsvirksomhed producerede

fødevareministeriet undersøge mulighederne for at indføre særlige støttesatser gældende for yngre jordbrugere for enkelte ordninger under landdistriktsprogrammet som det også er nævnt af herre erling bonnesen hvis vi ser nærmere på de synspunkter der er fremkommet under debatten vil jeg bare sige

for nu at være sikker på at jeg svarer herre kristen touborg at

være andre løsninger men løsningen er ikke den nuværende yj ordning sådan som den er skruet sammen i og med at det vil være urealistisk at kræve de høje præmier

snakke lidt lidt tættere sammen om

til herre per clausen som stiller spørgsmålet hvorfor vi vil afskaffe denne ordning

på grund af de tab der er nu og på grund af den grundregel at det skal finansieres af det nye

mener jeg ikke at der er fremsat synspunkter

vil være fornuftigt at tage en en debat om under udvalgsarbejdet så jeg ser selvfølgelig frem til

ud klar over at man er nødt til at lave nogle ændringer i den

rart at vide om det ikke var sådan at man kunne gå noget længere end det ministeren sådan lidt tøvende lægger op til ved at man kan bruge landdistriktsmidlerne

til landdistriktsmidlerne og dermed få muligheden for at støtte de unge landmænd

at vi gerne vil støtte flere formål

relation til den nye eu politik vil jeg ikke udelukke at det kan være en af de ting man skulle vurdere

godt have ministeren til at præcisere lidt nærmere om regeringen er indstillet på at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

fru louise schack elholm som ordfører for venstre

ændring af fire hundrede og halvtreds timers reglen

til at få folk i arbejde inden indførelsen af tre hundrede timers reglen var der situationer hvor man skulle tjene

ikke rimeligt at samfundet på den måde sender et signal til befolkningen om

arbejdskraft ikke er noget værd vi har brug for alle

en undersøgelse hvor de kunne se at der er indvandrerkvinder som har kunnet bruge tre hundrede timers reglen som en begrundelse

de skulle have et arbejde reglen hjælper altså visse indvandrerkvinder til at blive en del af samfundet

en to hundrede og fem og tyve timers regel

og sådan undgår man situationer

to hundrede og fem og tyve timers reglen mere kontinuitet i deltagelsen på arbejdsmarkedet

det er ikke meningen at når én kasse lukker i

i lovforslaget er at forældre kan miste penge

overholder eventuelle forældrepålæg eller ungepålæg helt konkret betyder det

vil dette barn ikke tælle med i forældrenes boligstøtte det er vigtigt at forældrene viser ansvar og hjælper deres børn til at komme på ret kurs

kan de hurtigt ende uden uddannelse

allerede i begyndelsen derfor får forældre nu et håndgribeligt incitament til at tage

ansvar alvorligt de tre elementer i lovforslaget er altså fornuftige forbedringer af en i forvejen god og effektiv regel

har venstre nogen som helst nedre grænse for hvor lidt man mener mennesker skal leve af jeg

man ikke vil have en fattigdomsgrænse men her er vi altså ude i

venstre vil gå altså i forvejen ved vi jo at de her mennesker

afskaffer kontanthjælpsloftet starthjælpen

og halvtreds timers reglen så vil det betyde en reduktion på to tusind tre tusind mennesker i arbejdsstyrken i beskæftigelse

vi sikrer at alle er en del af samfundet

er man en del af samfundet hvis man står nede på nørrebrogade og tigger

købe mad men må låne af familie og venner

end det som vi hidtil har talt om så jeg prøver igen at spørge er der nogen grænser for hvad det er venstre vil sende mennesker ud i

der bliver færre penge at tage stilling til

når jeg hører venstres ordfører referere til statistikkerne

jo gamle tal der er ikke noget nyt

at kasserne bliver lukket der bliver skabt mere fattigdom end der allerede er i forvejen og der bliver sat flere familier på gaden

hvor er det lige at det der så fint står i forordet til den her lovgivning om at der skal være bedre integration i danmark kommer ind hvordan ser venstre på det

job og være en del af samfundet ved at være en del af arbejdsmarkedet så får man større forståelse for

større sammenhængskraft i samfundet

et andet forældrepålæg kunne være

det som ordføreren står og siger det giver jo ikke nogen mening halvfjerds procent af dem

ikke en del af beskæftigelsen de har jo ikke noget job tror ordføreren

betyder netop at der er færre job derude det går jo stik imod det som ordføreren selv står og taler så fint

er faktisk folk der kan komme i beskæftigelse af det

to år på to

en bedre sammenhæng så det ikke kun er over

man får det fordelt over årene

på to hundrede og fem og tyve timer per år

folks betalingsevne der er afgørende for om de bliver sat ud af deres bolig

den effekt man er så glad for og

dækker over at man siger

berørt af det kommet i arbejde

ginikoefficienten og det vil sige at jo rigere samfundet bliver jo større bliver uligheden

at der er relativt flere fattige selv om

vi diskuterer her og hvor man henviser til at det virker det gør det så for tredive procent ifølge også regeringens egen læsning af den

mit spørgsmål er så hvad med de andre halvfjerds

ja det virker jo sådan at de og deres familier bliver fattigere

en del af den statistik som fru louise schack elholm rigtigt fortæller har en tendens i opadgående retning

pointen jo bare at vi alle sammen gerne

det berører får det ringere og det er derfor at det er en dårlig

tendens der er på nuværende tidspunkt

give kommunerne bedre redskaber til at undgå udsættelser af lejere

imødegå det via rådgivning og andre ting

at folk kan komme ud på arbejdsmarkedet

at tage uddannelse han dropper

skal tjene otteogtyvetusind kr for at det overhovedet kan

ydelse børneydelse og boligsikring bliver

lærte jeg at man skal opføre sig ordentligt over for hinanden at man ikke må slå på folk med briller eller sparke nogen der ligger

bliver der både sparket til og trampet på folk der ligger

at de der i forvejen har det svært i danmark

med det samme forslaget om indførelsen af en to hundrede og fem og tyve timers regel og ændringen af tildelingen af boligydelser er diskriminerende ødelæggende for familiernes børn og skaber dybere fattigdom og modvirker integration socialdemokratiet stemmer imod forslaget og vil ændre

når regeringen og dansk folkeparti argumenterer for tre hundrede timers

og halvtreds timers og nu to hundrede og fem og tyve timers reglen

lavet i en opgangstid med fuld beskæftigelse i danmark

en rapport som anfører at tredive procent er kommet i arbejde eller uddannelse er det tegn på succes næh det er tegn på

er de blevet bedre integreret der er kun ét svar et stort rungende nej det er et sygt system og dobbeltdosis af en medicin der ikke virker gør ikke nogen

når man ser på effekten af de seneste regelændringer i forhold til aktivering og refusion

betyde at de svage som vi her taler om vil blive ladt i stikken og stå allersidst i køen af ledige ændringerne

boligstøtten er også helt groteske de skal ses i sammenhæng med at der gennem de sidste ti år har været en konstant stigning i antallet af personer der kan betegnes som fattige

der er sat en effektiv stopper for opførelsen af billige boliger hvordan kan regeringen vende det blinde øje til de fakta

at fastfryse boligydelsen selv om

er en helt uacceptabel uacceptabel forskelsbehandling og rejser spørgsmålet om hvad der så bliver det næste det er en udhuling af sikkerhedsnettet under de svage i danmark men det mest vederstyggelige er godt nok at der skal skæres i boligstøtten hvis en familie mister ungeydelsen hvordan kan den sammenhæng overhovedet komme ind i hovedet på retskafne mennesker det der kommer til at ske er ikke en bedre integration men kun at borgere der i forvejen har problemer med at finde ind i det danske system bliver ladt i stikken og sat på gaden

når man gennemlæser høringssvarene der er indsendt

en lang række af løftede pegefingre i forhold til virkningen af loven ikke desto mindre står

det kommer til at virke stik modsat har jeg ret i min påstand

der viser noget andet her er der fine beregninger af hvor meget kommunerne og staten sparer

eller hvordan det kommer til at gå med integrationen er der ikke et eneste bud på hvorfor mon socialdemokratiet ønsker at alle der bor i danmark bliver en del af vores samfund det betyder som udgangspunkt at fattigdomsydelserne skal afskaffes

der skal sættes ind i forhold til at alle unge som voksne får en uddannelse og et arbejde og ikke mindst at de bliver mødt med tillid og tro på at de har noget at byde ind med jeg har ikke et øjeblik været i tvivl om

det er åbenlyst heller ikke regeringens politik ellers havde man aldrig fremsat så ødelæggende et forslag som det vi behandler i dag socialdemokratiet

den indsats vedrørende

vi har aftalt med regeringen det der ligger i det her

reglen om fire hundrede og

arbejde for at få kontanthjælp for ægtepar bliver

de timer på

enighed om det andet der

er indeholdt her i lovforslaget er at man ikke skal kunne få

omfattet af § fem og tyve stykke fem og stykke syv ti

er fem hundrede kroners reglen hvor man bliver sat ned i kontanthjælp

det er hårdt at ramme folk

børn står man også til ansvar for at de opfører sig ordentligt

ligger i det her med at forældrene skal tage noget ansvar for deres børn hvis de har ansvaret for deres børn og

med i beregningen af boligstøtten alt i alt synes vi

at de regler der er blevet

i den forbindelse drejer det sig selvfølgelig også om

det gælder uanset om man er indvandrer

og store huller i cowboybukserne og så regne med at man skal stå i en butik og sælge dagligvarer den går altså ikke der er mange ting man skal

det første arbejdsgiverne kigger på er personlig fremtræden når man er ude at søge arbejde så der er mange ting der skal tages højde for der

mod ghettoiseringen og vi skal også på den måde gøre en indsats for

det skulle gerne være sådan ikke havde nogen ghettoområder i danmark det nok ikke helt slippe for

hvilken fremtræden man har det er jeg for så vidt ikke uenig i det der måske

hvordan man så lærer noget om

fremtræden når der bliver gennemført en to hundrede og fem og tyve timers regel jeg kan ikke se hvordan det hænger sammen

de tanker der ligger bag det her lovforslag

dansk folkeparti har hjulpet regeringen med at

vi selvfølgelig sørge for oplysning det gælder for alle der går og er ledige og ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet dem skal vi selvfølgelig

med et godt kendskab til fagforeningspolitik også er klar over

at tilpasse sig den arbejdsplads man skal ud

fælles aftale med regeringen som

her at det skal have en integrationseffekt kan ordføreren sige mig noget som helst om

kan godt være at ordføreren i kraft af

samfund for at komme ud på arbejdsmarkedet

en af grundpillerne i det er jo blandt andet boligstøtten i al den tid hvor dansk

folk der bliver sat ud af deres bolig boligstøtten er jo

sikkerhedsnet at man nu blander det ind i det om folk lever op til en

og fem og tyve timers regel eller om folk i forhold til deres børn lever op til en uddannelsesaftale uanset om folk ikke ser ud som herre bent bøgsted ønsker det

sidste tolv måneder skal huslejen jo betales

de skal have en bolig selvfølgelig også skal have noget rådgivning om hvad deres økonomi kan strække til

laver lejekontraktaftale og først bagefter finder ud af hvad de egentlig

bolig der er store forskelle

om måneden og har en husleje på omkring fire tusind

kommune til kommune men det er et eksempel fra

nordjylland det kan godt være

har råd til at sætte sig i når man skal have en lejlighed

også om at man tænker sig om når man laver lovgivning og det er jo bizart når man den ene gang efter den anden har set en socialminister lægge ansigtet

med udsættelser som er steget og steget og

lovgivning som med usvigelig sikkerhed vil bidrage til problemstillingen

boligstøtten er lavet med det ene formål at sammenligne folks indtægter

handler om deres huslejeudgifter nu blander man alt muligt andet ind

give mig ret i at hvis vi undersøger det her

og fem og tyve timers reglen og er blevet berørt af og halvtreds timers reglen

boliger som kommunen har anvist til dem

meget ret i at man måske skal se på hvordan loven om boligsikring fungerer

man skulle se på om den er blevet for gammeldags

boligsikring man har også hørt om nogen der får boligsikring

det er deres månedlige indtægt der afgør om de får boligsikring så det kunne da godt være at den skulle op til revision

her går ud på at boligsikringen også ryger det ikke kun kontanthjælpen men også boligsikringen

det aldrig været meningen at man så

mere i boligsikring det er det der foregår i dag til fru line barfod det er det jo det ved vi jo så sidder sagsbehandleren derude og

i boligsikring når du er blevet sat ned i kontanthjælp

et skøn fra sagsbehandlerens side det er en rent lovfastlagt ydelse man taster nogle tal ind og så kommer der en ydelse

ud i den anden ende af computeren det er ikke noget sagsbehandleren har nogen indflydelse på

er en god idé og kan se noget som helst positivt i det

indgået i dansk folkepartis overvejelser at grunden til at arbejdsgiverne er så glade for det

presse lønniveauet jo elendigere jo dårligere de sociale

mere kan man presse lønnen for lønmodtagerne er det noget der indgår

fem og tyve timers reglen og fire hundrede og

lidt bekymret for om ordføreren overhovedet ved hvad

er at man mister boligydelsen og dernæst mister man faktisk også børneydelsen

ordføreren ikke synes det er så mange penge men jeg tror at hvis man er i en familie hvor kontanthjælpen ryger samtidig med at boligydelsen ryger og samtidig med at børneydelsen ryger

om ordføreren er helt med på at selve lovforslaget indeholder yderligere forringelser yderligere nedskæringer i de her familiers

§ fem og tyve stykke fem og stykke syv ti

står uden arbejde i dagens danmark

ordføreren også

er det ordførerens analyse at de her mennesker har mistet

så arbejder man selvfølgelig for at få et job igen og

jo kun glædeligt at alle tegn viser at det går den rigtige vej og at arbejdsmarkedet

ved at komme op i omdrejninger

timers reglen som først blev lavet om til

for lige at huske folketinget hvad der er årsagen til at den her regel er blevet indført

regeringen generelt tror på at jo

det er årsagen til at reglen nu faktisk

til to hundrede og fem og tyve timers reglen to tusind og

mens vi gik og ventede på at regeringen ville komme med et

producere flere og flere fattige i dagens

også betyde at der vil være mange mennesker som ikke vil være i stand til

rekord med over fire tusind fem hundrede husstande som blev sat på gaden

kritiseret af stort set alle

som vi også er dybt modstandere af er den her kollektive afstraffelse

i form af manglende boligstøtte fordi et barn i familien

jo faktisk los egen beskrivelse af hvordan de opfatter det her lovforslag så hvis der er

her regel har været at

komme ud og tage et arbejde som jeg også sagde tidligere

er problemet jo i dag at der mangler

mange af dem har viljen men har har ikke muligheder for at

og tage et arbejde blandt andet fordi stort set alt

måde regeringen har valgt at føre økonomisk politik på

jeg ville da ønske at virksomhederne var bedre til at tage et socialt ansvar desværre er det heller ikke det regeringen er interesseret i den ikke interesseret i at lave en eller

komme flere fattige flere hjemløse og flere unge som

de skal tage en uddannelse eller ej fordi deres valg også vil afgørende betydning for om der er mad på bordet i den pågældende familie

og gik efterfølgende ud og argumenterede for at

orientering dokumenterede

sådan konklusion så alt tyder på

er noget der virker at noget der hjælper hvis der er noget vi skal

for at række hånden ud til de her familier så er det ikke at piske dem så er det ikke at vi skal straffe dem yderligere ved at gøre dem fattigere samtidig med at vi giver

på at vejen frem for en god integration generelt i danmark uanset om

sørge for at folk bliver løftet fra bunden

mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet ved at man behandler deres sygdomme ved

fremlagt et forslag som går ud på at i det øjeblik der

vi til

har massive sociale problemer vi ved at fattigdommen i sig selv er med til at der er problemer i

der er problemer i forhold til psykiske lidelser

noget der ikke hjælper jeg ved ikke om regeringen overhovedet anerkender forskningsresultater

skulle skabe bedre integration vi ser jo på alle mulige måder er flere unge

flere mennesker der går ud og tager et arbejde det hele er faktisk ret dårligt nu mangler

næsten ni milliard

har bedre styr på økonomien jeg sagde i

er

andre bud jeg er jo socialordfører ligesom jeg

de udsatte grupper i samfundet

får jeg at vide af formanden hvordan man vil

udsatte borgere i danmark

ikke rigtigt sfi rapporten

den største gruppe er lønmodtagere og siden regeringen er begyndt at tælle hvor mange udsættelser

boligpolitik rekord i forhold til udsættelser det må da være noget man sidder tilbage og

at man ikke har været stand til at gøre en bedre indsats

set kan ses som et led i regeringens finansiering af alle dens skattelettelser og alt muligt andet

et spareforslag her finder man samlet set over tretten million kroner om året ved at tage kontanthjælpen fra de fattigste familier i landet

storbrugere af sundhedsvæsenet børnene bliver storbrugere af det sociale system og nogle af dem ender i kriminalitet sådan er konsekvenserne af fattigdom det

er jo som også andre har været inde på at udmønte den aftale som regeringen har indgået med dansk folkeparti og kristendemokraterne om en ghettostrategi der gerne skulle forbedre forholdene i ghettoområderne og styrke integrationen forslaget skal med andre ord gerne sikre at folk kommer i beskæftigelse og dermed kommer ud af offentlig forsørgelse med andre

om at skabe et sundt incitament til at arbejde hvis ikke man gør en reel indsats bør det have nogle konsekvenser hvad angår selve lovforslaget omfatter det tre store ændringer for det første medfører forslaget

fire hundrede og halvtreds timers reglen ændres til en mere passende to hundrede og fem og tyve timers regel hermed stilles krav om at ægtefæller hver for sig har udført to hundrede og fem og tyve timers ordinært og ustøttet arbejde det sidste år for at være berettiget til kontanthjælp i praksis betyder det et krav om at arbejde cirka fem timer om ugen ændringen skulle gerne være med til at sikre en mere kontinuerlig tilknytning til arbejdsmarkedet samt sikre at folk vender hurtigere tilbage i arbejde det er med til at understrege vigtigheden af at kontanthjælpsmodtagere skal gøre en reel indsats for at komme væk fra passiv forsørgelse for det andet medfører forslaget en ændring af reglerne for boligstøtte så kontanthjælpsmodtagere der får reduceret

forslaget sikrer at vi ikke uhensigtsmæssigt mindsker incitamenterne til at komme i arbejde og vi undgår dermed først at reducere

der indført en mulighed for en reduktion af boligstøtten hvis forældre ikke lever op til deres forældreansvar eller hvis den unge ikke samarbejder om en uddannelsesplan

understreger forslaget at forældre skal tage deres forældreansvar alvorligt at de skal udvise omsorg og hjælpe deres børn i den rigtige retning samtidig tager forslaget hånd

eller i beskæftigelse jeg synes at vi med de her tre ændringer tager vores ansvar for at hjælpe folk væk fra passiv forsørgelse at tillade at alt for mange i ghettoområderne er på passiv forsørgelse i lange perioder er at gøre dem en bjørnetjeneste det isolerer dem og fremmedgør dem over for resten af samfundet og det er derfor at vi med det her forslag synes det er i orden at man skaber nogle incitamenter til at folk kommer i arbejde og væk fra den passive forsørgelse vi mener at almindelige funktionsdygtige danskere bør sætte en dyd i at være selvforsørgende vi har en forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og udnytte vores evner det fremsatte forslag styrker samtidig integrationen da det at få en tilknytning til arbejdsmarkedet er en forudsætning for at integrere sig her i landet afslutningsvis der er to aspekter ved forslaget som jeg også gerne vil fremhæve for det første reducerer forslaget udgifterne for den offentlige sektor og for det

forslaget ud fra et ligestillingsmæssigt perspektiv fremskynde

mere ligestilling forslaget vil lægge pres på at begge ægtefæller er i beskæftigelse og dermed vil kvindernes muligheder

på arbejdsmarkedet forstærkes og som rapporten fra anvendt kommunalforskning understreger

det også være med til at styrke integrationen samlet set finder vi konservative således at forslaget er meget positivt da det støtter integrationen og hjælper folk i beskæftigelse forslaget stiller krav og hjælper dem der har behov for et skub i den rigtige retning

er den mest effektive måde at gøre dem endnu mere fattige

bare høre mener man at det samme skal gøre sig gældende i forhold til rige mennesker hvis der er rige mennesker som man synes ikke tager del i samfundet eller hvor man synes at

er her i landet så synes vi at hvis man er i stand til det

vi synes at det her forslag er

er et skridt i den rigtige retning i forhold til at få mennesker væk fra en passiv forsørgelse og til at komme ind på arbejdsmarkedet og det synes jeg

som vi ser rundtomkring i landet og det

vi synes at det her forslag er et godt forslag

de holder op med arbejde som fem og halvtreds årige så mener konservative at

dem til at arbejde

eller mener konservative at man skal holde op med at

for det er jo lidt mærkeligt at når det kommer

at opføre sig på en bestemt måde

handler det om at man skal tage penge fra dem er det fordi man tror at det er to helt forskellige slags mennesker

rige og fattige eller hvad er begrundelsen

at vi meget gerne vil have nogle mennesker der lever isoleret

blive aktive i vores samfund der må man jo så se på

der er de rigtige i den her sammenhæng

der kom i to tusind og otte

om tal der skal dokumentere at tre hundrede timers reglen virker

at tallene stammer helt tilbage fra to

opgangstid i danmark og der var masser af muligheder for at få job også for dem der havde det rigtig svært

er ikke mulighed for bare at gå ud

er med til at få flere mennesker i beskæftigelse vi prøver på at

tiltro til at det også vil ske

besparelser for staten og kommunerne på tretten

besparelser på boligstøtte kontanthjælp og hvad det nu kan være men hvor mange mennesker kommer der reelt i arbejde hvis det er det der er målet for konservative så må det vel også være noget som

den konservative ordfører på en måde har undersøgt for at finde ud af om det i det hele taget kan lade sig gøre

ret simpelt bud på hvor mange kommer i arbejde ved at man laver en to

her område og derfor har jeg stor tiltro til at det også vil virke når vi nu laver en to hundrede og fem og tyve timers regel

jo ud fra enhver objektiv betragtning vil føre til at flere bliver sat ud af deres boliger der hørte vi fru louise schack elholm tidligere sige at det sandelig ikke

at når sfi slår fast

de bruger en relativt stor del af deres indkomst på husleje så er det

mister nogle ydelser som gør at man bliver sat ud af sin lejlighed der er som fru louise schack elholm også var inde på en række andre væsentlige faktorer til at man bliver sat ud af sin lejlighed

eller sin bolig det er også derfor at man fra socialministeriets side

bedre styr på deres økonomi således at de kan blive i deres bolig det handler ikke altid kun om

ofte være mange andre problemer men det er klart at hvis man fjerner deres indtægtsgrundlag i højere grad

og samtidig reducerer deres boligstøtte så vil det uvægerlig bidrage til den tendens der har været de senere år med flere udsættelser fordi lejerne ikke kan betale deres regninger fordi årsagerne netop skal findes i deres lave indkomst deres lave

og at de bruger en relativt stor del af deres indkomst på husleje fru helle sjelle gjorde sig også skyldig i synes jeg en noget skæv ligestillingsmæssig vinkel på det her lovforslag det fremgår klart af ligestillingsvurderingen der ligger i vores bilag at dem der har mistet kontanthjælpen i overvejende grad er kvinder det fru helle sjelle mener der fremmer ligestillingen i det her samfund er altså at man fjerner kontanthjælpen fra kvinderne der vil jeg bare sige at

økonomisk afhængige af deres mænd og andre ifølge ligestillingsvurderingen af

kvinder det sætter ligestillingen tilbage de står ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet vi kan ikke stille krav til dem ingen af de ting fru

sjelle tror på i øvrigt virker over for de kvinder

i hvert fald sige så meget at det med at mennesker bliver sat ud af deres bolig er som jeg sagde før afhængig af en lang række faktorer faktorer

en del redskaber som meget gerne skulle være med til at tage hånd om de her familier således at vi får færre familier der ryger ud af deres bolig

komme i arbejde det ved man faktisk heller ikke men mavefornemmelsen siger

sådan uansvarlig måde at regne ting ud på men det er jo så sådan

forældre tager et ansvar

de forældre som ikke tager ansvar

burde få trukket i deres børneydelse

i dag handler det om de mennesker som

ghettoområderne det er dem vi primært tager hånd om her derfor handler det

om hvordan vi kan hjælpe dem på bedst mulig måde og en af de måder

vi gør noget i forhold til at hjælpe de her mennesker

er blandt andet at sørge for at de i højere grad har nogle incitamenter til at tage hånd om deres børn og i det hele taget

at sige at relationen mellem forældre og børn skal handle om økonomi det kan man selvfølgelig altid diskutere

strider imod mit menneskesyn at børn

så stor tilhænger af at forældrene skal tage et

mennesker vi sidder og lovgiver om er

ikke gør nogen en tjeneste

til sig selv og det er lige præcis det som det her forslag går ud på det går ud på at vi

det som det her forslag går ud på og det er det som vi kæmper for fra borgerlig side jeg ved godt at man fra venstrefløjens side har en hel anden tilgang til de her ting

det radikale venstre var imod tre hundrede timers reglen vi var imod fire hundrede og halvtreds timers reglen og følgelig er vi også lodret imod to hundrede og fem og tyve timers reglen og resten af det lovforslag som

behandles i dag det er jo i virkeligheden udtryk

for mistillid en mistillid til det beskæftigelsessystem som hver eneste dag vurderer om kontanthjælpsmodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet eller

de slet ikke berettiget til deres kontanthjælp så det vi taler om her

er altså personer som lever op til alle de krav vi stiller til dem om at deltage i beskæftigelsesindsatsen

ikke i fuldt omfang står til rådighed for arbejdsmarkedet de skal nu tidligere end før straffes for at der ikke har været arbejde

hvor begge er på kontanthjælp

indtægtsgrundlag er så ringe at de i sagens natur også har en relativt høj adgang til

det betød at deres indtægtsgrundlag var så ringe at deres boligstøtte steg

ikke afspejler sig i en øget boligstøtte det er mildest talt bizart

ja de er jo så blevet endnu fattigere det er en del af den fattigdomsstrategi som

regeringen har haft som grundlag for sin integrationsindsats og som vi jo har kunnet læse i medierne

har gjort at vi har resultater blandt europas ringeste noget af det fornemste vi har i vores velfærdssamfund er vores sociale sikkerhedsnet

et samfund hvor vi ikke har fattigdom i det omfang vi ser i andre lande det er noget af det fornemste

der arbejder bidrager til at der er råd til at tage hånd om dem som ikke

kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet det man gør nu er at man skaber en fattigdom vi ikke har kendt

hele tiden laver maskerne større for at sørge for at folk rent faktisk kommer til at falde gennem sikkerhedsnettet

med det her lovforslag det er derfor det giver penge på kistebunden til sidst ikke mange nuvel tretten million kr når det er fuldt indfaset jo ikke en herregård i det store billede men det er

det er derfor at vi med stor sikkerhed kan sige

er skræddersyet til at forstærke den tendens der har været i de senere år med at flere og flere lejere bliver sat ud af deres bolig

for det første kan man forstå på ordførerne fra venstre konservative

er folks økonomiske problemer der gør at de ikke kan betale deres husleje

årsagen til udsættelser er et resultat af at de berørte lejere typisk har lav indkomst lavt rådighedsbeløb stor gæld

de bruger en relativt stor del af indkomst på husleje

vil forbedre ligestillingen ja hvis man kigger i ligestillingsnotatet som ligger

som bilag til lovforslaget her kan man se

indtægtsgrundlag er kvinder kvinder som vi ikke længere kan nå med vores tilbud for de skal

modtager nogen kontante ydelser og for ligesom

som institut for menneskerettigheder har påpeget er fem og halvfems procent af de ramte

det har helt fra den allerallerførste gang man begyndte at tale om tre

timers reglen været krystalklart for alle involverede at det her indfører man målrettet fordi man vil ramme indvandrerfamilierne i danmark

er de fattigste familier det er derfor at hvert fjerde barn i gellerupparken lever i fattigdom og det er det problem man gør større med det her lovforslag

derfor kan jeg garantere at vi stemmer imod

helst saglige begrundelser for det her forslag fremgår

af den kendsgerning at man kommer med forslaget før ændringen fra tre hundrede timers regel til fire hundrede og halvtreds timers regel endnu er trådt i kraft

og halvtreds timers reglen er

ikke var nok og at der skulle endnu flere stramninger til over for

så ville man vel vente til den havde

men det gør man altså ikke man kommer nu med yderligere stramninger

når man tror at nu kan det simpelt hen ikke blive værre

at finde på yderligere nogle modbydeligheder som man kan udsætte fattige mennesker for

at man mener at

tage endnu flere penge fra dem så de bliver endnu fattigere

ikke til at forstå for mig men jeg håber at jeg på tidspunkt kan få en forklaring på det dertil kommer selvfølgelig at ud over det indvandrerfjendske som vel er en væsentlig begrundelse fra dansk folkepartis side

at man har villet have det her igennem så er arbejdsgiverne også glade for det her forslag

er det tydeligt at jo mere man sender en stor gruppe i befolkningen ud i fattigdom

for at udvise tilbageholdenhed med at kræve bedre løn og arbejdsvilkår

måske endda at acceptere at gå ned i løn og få dårligere arbejdsvilkår som vi har set arbejdsgiverne fremsætte forslag om ved de igangværende overenskomstforhandlinger

virkelig prøver at tilgodese

der er jo ikke nogen tvivl om

ryger ud af samfundet bliver marginaliseret at endnu flere familier bliver sat ud af deres boliger

får svært ved at deltage i det der er et almindeligt børneliv

svært at forstå at argumentationen for det her

og heller ikke som voksen

når man tager boligstøtten fra folk

jeg forstå hvordan man kan påstå at det ikke skulle være tilfældet men det må vi jo så diskutere under udvalgsarbejdet og få noget dokumentation fra regeringens og dansk folkepartis side for at der ikke skulle være nogen sammenhæng mellem hvor mange penge man har man kan betale i husleje

dertil kommer så

at vi altså virkelig risikerer at få en stor gruppe børn og unge som kommer til at leve lang tid i fattigdom i deres barndom og ungdom og som derfor får endnu sværere ved at kunne klare sig her i samfundet det kommer til at koste dyrt i de kommende år det indgår selvfølgelig ikke i regeringens overvejelser det er jeg

at blive et stort arbejde der skal gøres bagefter

til husleje og til mad men

at folk kan se udveje ud af deres problemer at de får det bedre og forhåbentlig bliver i stand til at arbejde i det omfang deres arbejdsevne nu rækker at de kommer ud af den isolation som fattigdommen sætter dem i det kommer til at blive et hårdt arbejde men der er ingen tvivl om at det er en stor opgave som

et nyt flertal herinde der vil afskaffe den her fattigdom som nu bliver endnu dybere

gentagne gange kritiseret regeringen for at fremsætte det her lovforslag til det er der

regeringen hele tiden har sagt at når vi taler om en aktiv beskæftigelsesindsats

betyder det altså at vi ikke gør nogen som helst en tjeneste ved

til sig selv alle fortjener at vi gør en indsats for at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet

med til det hører at vi vi stiller krav krav om rådighed krav om jobsøgning og krav om at man skal gøre en indsats de nye regler

man efter at have modtaget hjælp i sammenlagt en år skal dokumentere to hundrede og fem og tyve

arbejdstimer inden for tolv måneder

kontinuerlig tilknytning til arbejdsmarkedet vi sikrer at nogle mennesker ikke kan gå passive i næsten to år før de mødes med et konkret krav om at skulle vise at de reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet to hundrede og fem og tyve timers arbejde i løbet af tolv måneder er stadig væk et beskedent krav for alle og man skal jo huske på at det er et krav der kun stilles til mennesker med arbejdsevne vi taler med andre ord om seks ugers ugers fuldtidsarbejde eller om cirka fem timer om ugen det er jo stadig sådan at personer der efter kommunens vurdering ingen arbejdsevne har er undtaget fra kravet for rigtig mange kontanthjælpsægtefæller har reglen været med til at sætte gang i en positiv udvikling hen imod tilknytning til arbejdsmarkedet

reglen er blevet et godt argument for indvandrerkvinder der på mandens opfordring er hjemmegående med tre hundrede timers reglen i ryggen har

konfrontere ægtefællen med det faktum at

det ensbetydende med en halvering af deres forsørgelsesgrundlag det er min overbevisning at de positive effekter som vi har kunnet se af tre hundrede timers reglen som en øget tilskyndelse til at sikre en tilknytning til arbejdsmarkedet vil blive ført videre med indførelsen af en to hundrede og fem og tyve timers regel jeg opfordrer derfor til at partierne i folketinget støtter den her udvikling vi har også diskuteret boligstøtte forslaget indebærer

boligstøtten ikke må kompensere for visse nedsættelser af kontanthjælpen det er et vigtigt mål at langt flere herunder beboere i de udsatte boligområder kommer i beskæftigelse så familierne bliver i stand til at forsørge sig selv derfor skal det også have yderligere konsekvenser

hvis kontanthjælpsmodtagerne ikke gør en reel indsats for at komme væk fra passiv forsørgelse det skal også have yderligere konsekvenser i form af en reduktion af boligstøtten hvis forældre ikke lever op

forældreansvar eller hvis unge mennesker eller deres forældre ikke følger eller samarbejder om en uddannelsesplan jeg ser selvfølgelig frem til udvalgsarbejdet og forventer også at der vil blive stillet en række spørgsmål fra folketingets partier og dem vil jeg naturligvis svare beredvilligt på

andre kriterier end det økonomiske indtægtsgrundlag og

huslejen i forhold til udmåling af

man sanktionerer folk i deres boligstøtte

at halvfjerds procent af de berørte her er kvinder for hvem det gælder at vi ingen krav kan stille til dem om aktiv

deltagelse i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

det også selvsagt klart at hvis man ikke

selvfølgelig ikke omfattet af de samme regler med hensyn til boligstøtten

er det sådan at at

hen imod at hvis man har fået nedsat sin kontanthjælp

flere penge i boligstøtte det er uhensigtsmæssigt

længere det er årsagen til at vi har lagt den her del ind

uddannelsesplanen og det at man skal følge en uddannelsesplan

hvad det er nemlig en tilskyndelse til netop at unge

bliver velintegreret får sig et job og selvfølgelig også det er hele kernen

jeg vil altså sige at fem timers ugentlig arbejde hvis man rent faktisk har en arbejdsevne ikke

halvfjerds procent af de berørte som er kvinder

har vi mistet kontakten til

de skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet det er hjem til kødgryderne igen det fremgår også af ligestillingsvurderingen at det har negative ligestillingsmæssige konsekvenser fordi halvfjerds procent af de berørte er

ligestillingsminister men alligevel burde man måske holde fast i nogle af tankerne som har kendetegnet ligestillingspolitikken i danmark i årtier nemlig at det handler om at sikre kvinders økonomiske frihed det gør man jo ikke ved at tage kontanthjælpen fra dem som man altså har gjort for halvfjerds procent af de berørtes vedkommende med tre hundrede timers reglen og fortsat ifølge ligestillingsvurderingen vil gøre

viser at det her er et rigtig godt argument for mange kvinder for at de netop skal deltage på arbejdsmarkedet

morten østergaard det synes jeg

tegn og et rigtig positivt element i det her derfor er

materialet til lovforslaget at man regner med at der skal være en en besparelse

og det kan ministeren så bekræfte at det det er penge der stammer fra at

at der vil ligge men jeg vil gerne sige at det her

er et spørgsmål om penge det her er et spørgsmål om mennesker det er et spørgsmål om

flere indvandrere en mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og det er jo det vi har se at tre hundrede timers reglen netop har

rapport som er blevet nævnt ved flere lejligheder

at det her ikke et spørgsmål om penge

som det er et spørgsmål om

simpelt hen er at man deltager på arbejdsmarkedet at man deltager i fritidslivet i kulturlivet og at

er det kun godt for os alle sammen og der er også mulighed for at staten kan komme til

vide noget om hvor de penge

millioner der stammer fra at der er nogle der er kommet i arbejde eller handler det kun om besparelser på henholdsvis kontanthjælp og boligstøtte

da godt tænke mig at vide hvor mange ministeren regner med

hvor meget bedre integrationen i forhold til arbejdsmarkedet bliver

et eksakt tal på hvor mange der vil få et arbejde men vi ved jo nogle ting ud fra den

vi i hvert fald se at det her vil bidrage positivt men hvis nu det var sådan at herre lennart damsbo andersen rent faktisk mente noget med alt

vi alle har en fælles holdning

og interesse i at flere indvandrere skal deltage på arbejdsmarkedet at vi alle har en fælles interesse i og holdning

skubbe til den positive udvikling fordi vi har

se at tre hundrede timers reglen har virket

lennart damsbo andersen tomme tønder buldrer jo nogle gange mest og

og er i stand til at arbejde og man så får tilbudt et arbejde men afviser det

hvor mange timer man tidligere har arbejdet eller noget som helst hvis man får tilbudt et arbejde men nægter og altså ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet så mister man kontanthjælpen hvis man er i stand til at arbejde så hvorfor

har behov for at straffe dem

dem der står i køen

og halvfjerdstusind andre arbejdsløse og ikke kan få et arbejde

virkelige verden eller om fru line barfod primært er en del af

er det rent faktisk sådan at indvandrerne har holdt rigtig godt ved arbejdsmarkedet også her i krisetiderne det er helt sikkert fordi rigtig mange indvandrere

fordi de har kæmpet en kamp for at komme ind på arbejdsmarkedet hvis fru line barfod så også lige ville kaste et blik på nogle af de ledige stillinger der står

at det er småjob det er job af en karakter der betyder at man umiddelbart kan gå ind og tage dem og det er jo i virkeligheden sådan

nem måde at opfylde lige præcis de krav som ligger i det her lovforslag

hvis folk siger nej til at få et arbejde når der er et arbejde at få så mister de hele kontanthjælpen

får tilbudt noget arbejde de søger og søger men får ikke noget de står i køen sammen med de

og halvfjerdstusind andre

hvorfor er det så at de skal straffes yderligere de kan

de småjob ministeren taler om dem har de også prøvet at søge hvorfor er det så at de skal straffes yderligere

job klar til mennesker der vil arbejde nogle få timer som ofte også er svære at få besat og det er jo den type job som dem der er omfattet af den her lov umiddelbart ville kunne gå ind

at hvis man bevæger sig en lillebitte smule uden for christiansborg så vil man opdage at dem der gør en ekstraordinær indsats for at få et arbejde også nogle gange får et

der tænker jeg selvfølgelig på hvis man også søger uopfordret hvis man går rundt til virksomheder og banker på døren og spørger om de ikke

bruge en til nogle få timers arbejde

muligheden der altså også det er jo rent faktisk derfor at vi har en

lad mig så også lige erindre om at det er sådan at der hver eneste uge er omkring titusind danskere

venstres vegne dette lovforslag har til

at give kommunen mulighed for at dispensere fra en overskridelse af lønmodtagerens frist for at anmelde sygefravær til kommunen hvis fristoverskridelsen skyldes at lønmodtageren har afventet et underretningsbrev fra sdpi

såfremt overskridelsen skyldes driftsforstyrrelser

løsningen derudover foreslås det at ophæve bestemmelsen om at der mindst skal være en måned mellem arbejdsgiverens

derved opnås en øget fleksibilitet for arbejdsgiverne ved anmodning om refusion af sygedagpenge i sager med længerevarende sygdom lovforslaget har været sendt i høring i erhvervs og selskabsstyrelsens center for kvalitet i erhvervsregulering

stykke fem anden punkt om hvor ofte der kan anmodes om

udtrykt et ønske om mere fleksibilitet i forbindelse med refusion denne fleksibilitet gives med

venstres ordfører så glimrende har gennemgået hvad det er

vil jeg sige at efter at jeg selv har læst

igennem adskillige gange

jeg nået til det resultat at jeg kan meddele at socialdemokratiet

også på sfs vegne meddele at sf stemmer for forslaget

der er jo ikke noget galt i

de har mulighed for at aflevere selv om de kommer for sent men det må da undre selv en minister hvordan det kan gå så galt er det lovsjusk

nogen må jo have et ansvar for det her

at det bliver vi nødt til afdække under

det digitale system og det her lovforslag sikrer så at

hverken lønmodtagere eller arbejdsgivere

straffet af den grund men når vi nu er ved indberetninger

at det var ret og rimeligt at ministeren så på indberetninger fra

at arbejdsgiveren skal indberette efter fire uger og det var jo formålstjenligt at lave det om nu hvor vi har lavet sygedagpengebetalingen om

skal betale tredive uger så man ændrer det til at

først er efter fem uger at arbejdsgiver

vedrørende

villig til at se på

om at det her forslag som andre også har været inde på gerne skulle være til gavn og glæde for både arbejdsgivere og lønmodtagere og jeg skal ikke

at forlænge debatten unødigt ved at gennemgå hele lovforslaget men blot

som gerne skulle medføre nogle administrative lettelser for både arbejdsgivere og lønmodtagere

fjerne en betydelig irritationsbyrde hvilket der gentagne gange har været udtrykt

begge parters side forslaget skulle

modernisere dispensationsbestemmelserne og skabe et grundlag for et mere fyldestgørende sagsforløb for alle parter vi skulle gerne sikre at der på den ene side skabes en mulighed for at kommunerne fortsat kan iværksætte en hurtig og aktiv indsats mens der på den anden side også gerne skulle være en højere grad af fleksibilitet ved håndteringen af sygedagpenge for både arbejdsgivere selvstændige og lønmodtagere kort sagt

skulle det gerne være et forslag som skaber en mere fornuftig balance

her afslutningsvis at vi gerne så at forslaget i højere grad havde taget hensyn til de administrative byrder

det punkt på et senere tidspunkt men samlet set støtter vi altså forslaget da det mindsker de administrative byrder for både arbejdsgivere og arbejdstagere

dispensere hvis det at eventuelle tidsfrister overskrides skyldes anvendelsen af digitale indberetningsløsninger

havde en sådan dispensationsmulighed og det er da rart at regeringen ikke i denne sag synes at man skal have absurde løsninger men ligesom socialdemokraternes ordfører

håber jeg at vi under udvalgsarbejdet kan få en forklaring på hvorfor i alverden det overhovedet er nødvendigt det er jo ikke normalt at vi når der bliver indført ny teknologi samtidig skal indsætte bestemmelser i loven om

selvfølgelig skal man have nogle dispensationsmuligheder men men her virker det som om

kan få en forklaring fra ministeren

lovforslaget har fået her i folketinget i dag den digitale indberetningsløsning på sygedagpengeområdet er allerede en stor succes mere end to tredjedele af alle indberetninger kommer i dag via løsningen det svarer til cirka en million indberetninger om året der er generelt meget stor tilfredshed med løsningen både hos dem som indberetter og hos kommunerne som modtager

er det vigtigt løbende at sikre at disse løsninger ikke indeholder unødige

om at ophæve kravet om at der skal være mindst en måneds mellemrum imellem de to refusionsanmodninger og reglen er blevet overflødig som følge af den digitale løsning en ophævelse af reglen betyder at arbejdsgiverne får

med lovforslaget sikrer vi også at kommunerne kan dispensere for en overskridelse af en anmeldelsesfrist

i løsningen må ikke være skyld i at der er arbejdsgivere der mister retten til

ligeledes må selvstændige erhvervsdrivende og borgere ikke miste retten til sygedagpenge hvis en overskridelse af anmeldelsesfristen skyldes driftsforstyrrelser i den digitale løsning jeg vil endnu en gang gerne takke for behandlingen af lovforslaget og jeg ser meget frem til udvalgsbehandlingen så blev der rejst et

spørgsmål fra dansk folkepartis

ordfører med hensyn til

arbejdsgiverforenings forslag til ændring af anmeldelsesfristen

jeg kan i den forbindelse oplyse at beskæftigelsesministeriet målrettet arbejder på

digitale løsning og fordi arbejdsgiverperioden udvides til tredive kalenderdage per anden januar to tusind og tolv jeg forventer at et forslag til ændring af anmeldelsesfristerne vil kunne fremsættes i begyndelsen af næste folketingssamling således at ændringerne kan træde i kraft samtidig med udvidelsen af arbejdsgiverperioden

en måneds mellemrum osv giver jo meget god mening

det der undrer mig lidt er hvordan det kan være at der

sat op til at køre det her system så jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren om

som eksempel kan der nævnes den ottende februar to tusind og elleve hvor der blev foretaget en opdatering

fra klokken nitten og cirka to timer frem det er en

og cpr registrene var periodisk

at løsningen var nede

i hele perioden men men at nogle anmeldelser gik igennem løsningen mens

ikke blev accepteret så det er sådan

ikke kan få udbetalt deres sygedagpenge eller ikke kan få deres refusion det er jo selvklart men men man er nødt til at pege et

kan se at der er driftsforstyrrelser så mit spørgsmål

der står til ansvar for det her

opgaverne blev bestilt i sin tid

til at få formuleret hvad det var for nogle krav man skulle stille til det her it system

for at få skrevet ind i loven at

og sådan er det også når et stort it system som

gav et eksempel på fra den ottende februar her i år hvor der skulle ske en opdatering i øvrigt i tidsrummet fra klokken nitten og så cirka to timer frem hvilket jo er et godt tidsrum

tage højde for den slags men men man må også acceptere at når man har med store it systemer at gøre skal de indimellem

også opdateres nu tager vi så højde for det

i det her lovforslag

jeg selvfølgelig glad for at alle kan bakke op om

der skal lave ændringer i loven om sygedagpenge

kunne se var lidt enklere at tage med

at teknologien sandsynligvis

det her område til hjælp og det er så også det der sker i forhold

har fremsat så jeg synes vi skal holde fast

ser altså med stor fortrøstning på at det rent faktisk også

ændringsforslag så man kunne

staten det

forventer jeg altså at kunne fremsætte det her meget lille og meget enkle lovforslag i næste samling men jeg jo så også forstå at vi er helt enige om intentionerne og målet

vi til den tid kan komme ret hurtigt omkring det lovforslag

bestræbelser på at sikre en god balance imellem arbejdsliv og familieliv det er formålet med kristendemokraternes forslag og jeg anerkender at det bygger på gode intentioner men nu

at det ikke er folketingets opgave

det er det her beslutningsforslag så også et godt eksempel på forslaget hører efter regeringens opfattelse helt klart under arbejdsmarkedets parters kompetence i fuld overensstemmelse med den model og arbejdsdeling vi har valgt i danmark når det handler om arbejdsmarkedet regeringen skal selvfølgelig skabe de nødvendige rammer for at parterne kan indgå aftaler som de ønsker

regeringen vil overveje at komme med forslag der i den grad griber ind i parternes autonomi og arbejdsgivernes ledelsesret

andre af familie og arbejdslivskommissionens anbefalinger som kan medvirke til at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv arbejdsmarkedets parter har ved

seneste to overenskomstforhandlinger sørget for at der i overenskomsterne er mulighed for at sikre familierne mere fleksibilitet på det private område blev der i to tusind og syv blandt andet aftalt forbedringer med ret til betalt fravær ved børns sygdom øget fleksibilitet ved arbejdets tilrettelæggelse og mulighed for tidsopsparing på det offentlige område i to tusind og otte

enige om betalt fravær på barnets anden sygedag en forlængelse af den betalte forældreorlov fra tolv til atten uger samt mulighed for

aftale en arbejdstid der overstiger normal fuldtidsbeskæftigelse med henblik på

kunne finansiere en eventuel senere periode med deltid og nedsat løn masser af arbejdspladser har lavet aftaler om fleksible arbejdstider hjemmearbejdspladser og andet og har haft fokus på at arbejdslivet og familielivet skal kunne forenes arbejdsgiverne har en væsentlig interesse i at kunne tiltrække og fastholde lønmodtagere i alle aldre og selvfølgelig også dem med børn arbejdsgiverne rundtomkring har erfaret at det

virksomhederne har en politik der understøtter sammenhængen imellem familie og arbejdsliv fordi man ud over at tiltrække og fastholde arbejdskraft også får medarbejdere der er mindre stressede og desuden

til forskel fra kristendemokraternes forslag er det aftaler der afspejler de konkrete hensyn som man

danske virksomheder er meget forskellige fra hinanden ligesom familier er meget forskellige

vil ikke nødvendigvis kunne fungere på den anden

ret til frihed for den enkelte lønmodtager jeg vil ikke gå yderligere i detaljer med beslutningsforslaget men jeg vil dog nævne to ting kristendemokraterne giver som eksempel på at anbefalinger

fra familie og arbejdslivskommissionen ikke er blevet fulgt op af regeringen

blev ophævet det er ganske enkelt ikke korrekt

første januar to tusind og to

i alt to og halvtreds ugers barselorlov med fulde dagpenge denne ændring havde netop til formål at forbedre vilkårene for børnefamilierne så forældre fik mulighed for

og til at give børnene den nødvendige omsorg og nærhed for så vidt angår finansieringen af en

flekskontoordning peger kristendemokraterne på at den kunne integreres i pensionsordningerne

borgernes forsørgelsesgrundlag eller tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet reduceres betydeligt dette skyldes ikke mindst at netop de bidrag der indbetales mens man er ung

på grund af

for udbetalingerne i pensionstilværelsen hvis man kan forbruge de opsparede midler er risikoen med andre ord at man får for lidt

set over hele livet vil kunne fortsætte med at indbetale til pensionsordningerne i samme omfang som mens man er rask og rørig

mulighed for at gå på nedsat tid

som de familier som prioriterer dette i stedet for at begge forældre arbejder fuld tid har mulighed for

øges fleksibiliteten i forhold til tilbagetrækningstidspunktet

efterløn gå på opsat pension mv

man har lyst til efter regeringens opfattelse er det altså bedre at sådanne valg imellem fritid og arbejde

på grundlag af borgernes egne aktuelle forhold herunder selvfølgelig de økonomiske forhold frem for at man skal gamble med forbrug af fremtidige opsparingsmidler så regeringen kan med dette altså ikke støtte forslaget

at at for at imødekomme

man skal arbejde en time mere om ugen som jo også er med til at

usædvanlig grad så der er ligesom en tendens i tiden som trækker i den modsatte retning

få mere fleksibilitet og mere frihed netop dette med mere fleksibilitet og mere frihed må jo klinge rigtig godt

ører og der er det her måske

at få det her indført og dermed tage initiativ til ligesom

at sige vi prioriterer faktisk

i en liberal ministers ører

når det så er sagt er det også sådan at vi jo har en helt særlig model for arbejdsmarkedspolitikken i danmark

faktisk også man må sige at vi kan se ud fra de overenskomster

det private område i to tusind og syv og det offentlige område i to tusind og otte

jeg synes vi skal være ekstremt varsomme med her fra folketingets side

gå ind og bryde med den danske model

man kan jo sige at arbejdsmarkedets parter på mange måder

familie og arbejdslivskommissionens ideer

har kigget på dem i forbindelse med overenskomstforhandlingerne

jo sådan set er at

der tages behørigt hensyn til

er er kommissionen har jo fået beregnet den her model og er egentlig nået frem til

og fleksibilitet uden at det har konsekvenser for samfundsøkonomien og

konsekvenser i forhold til arbejdsudbuddet og dermed

til arbejdsudbuddet men som faktisk

mere frihed og fleksibilitet til at man som familie i perioder hvor der er behov for det

kunne skabe en vis usikkerhed og at det vil kunne skabe en vis

arbejdsliv og så kan man sige sådan set er stik imod

jeg er stor tilhænger af den danske model og af at arbejdsmarkedets parter

genererer ændringerne på arbejdsmarkedet også med hensyn

blikket mod nogle af de overenskomster som jo rent faktisk er blevet indgået og hvor man har

se at arbejdsmarkedets parter har arbejdet

modtagelse af det her beslutningsforslag

familien er en afgørende del af vores identitet og den giver tryghed og støtte for barnet er familien udgangspunktet i livet og for forældrene er børnene det vigtigste i vi

otte og tres af kristendemokraterne har ifølge forslagsstilleren til formål at give forældre bedre mulighed for at være sammen med deres børn

er små og har særlig brug for omsorg og nærhed forslaget skal således give mulighed for aftaler på arbejdsmarkedet

integreres i eksisterende arbejdsmarkedsrate og kapitalpensionsordninger således at det bliver en betingelse for udbetaling fra disse ordninger til flekskontoordningen at man trækker sig tilsvarende senere tilbage i venstre anerkender vi kristendemokraternes ønske om en god balance mellem familieliv og arbejdsliv venstre kan dog ikke støtte beslutningsforslaget hvis forslaget blev gennemført ville det nemlig være et brud med den danske model

hvis staten skal overveje at komme med et forslag der griber ind i parternes uafhængighed og autonomi herunder arbejdsgivernes ledelsesret

hos arbejdsmarkedets parter det betyder imidlertid ikke

et stort ansvar for at sikre børnefamilierne gode vilkår og fleksibilitet

blev der i to tusind og syv på det private område aftalt forbedringer med ret til betalt fravær ved børns sygdom og på det offentlige område blev parterne i to tusind og otte enige om betalt fravær ved barnets anden sygedag sygedag og forlængelse af den betalte forældreorlov fra tolv til atten uger ligeledes har man på mange

om fleksible arbejdstider hjemmearbejdspladser med videre dette medvirker også til at sikre en god balance mellem familieliv og arbejdsliv

særlige hensyn til børnefamilier

og skulle arbejdsmarkedets parter en dag også nå til enighed

klar til at løfte oprettelsen af en sådan et sådant ønske eksisterer dog som nævnt ikke i dag jeg skal derfor meddele at venstre

netop vil betyde at erhvervsaktive

fri på andre tidspunkter vi ved alle at det kan være en rigtig stor udfordring at få familie og arbejdslivet til at hænge sammen

det også rigtig vigtigt at se på hvad vi kan gøre

børnefamiliernes kår vi har alle nogle historier

de her ting jeg har selv to skønne døtre hjemme i grenå og jeg skal da være den første til at skrive under på at det har været en udfordring at forene arbejdsliv og familieliv når mobilen bipper løs

tikker ind og man kommer hjem og er godt og grundigt træt og så også skal være noget for sin familie det er selvfølgelig noget som fylder meget for for børnefamilier det tror jeg de fleste herinde har oplevet derfor synes jeg selvfølgelig også det er fornuftigt at kristendemokraterne

vi netop hele tiden debatterer hvordan vi kan gøre livet lettere for de trængte børnefamilier

vil vi selvfølgelig også gerne takke kristendemokraterne for

dog nogle udfordringer forbundet med det her forslag

jeg kan godt blive bekymret over hvorvidt den fremlagte model vil øge den økonomiske ulighed blandt danskerne helt konkret er jeg bekymret for om man

højtlønnede som kan tjene mere hermed får mere tid med deres børn fordi de er mere velstillede og det synes jeg måske ikke kan

udelukker modellen arbejdsløse de kan jo ikke spare

hvis de så senere får et job har de ikke de samme muligheder som andre endelig er der for mig at se nogle uklarheder omkring fattigdom blandt de ældre lønmodtagere der måske bruger løs af deres arbejdsmarkedspensioner midt i arbejdslivet

en flekskontoordning og også spørgsmål jeg stiller mig selv nogle sektorer har allerede etableret lignende ordninger det gælder for

for politiet hvor man har etableret en fridøgnsbank der lader medarbejdere

som de så senere kan bruge i forbindelse med personlige og familiemæssige formål i danmark har vi

hvordan der kan udvikles redskaber til at få arbejdet og familielivet til at gå op i en højere enhed

socialdemokratiske ordfører rejser her for jeg synes også

med folk arbejdsløse hvad betyder

mere

arbejdsmarkedets parter så man tager de forskellige hensyn der skal tages i forbindelse

en ordning men det jeg ligesom hører den socialdemokratiske ordfører anerkende

i forhold til at få arbejdsliv og familieliv til at

hvordan hænger det så sammen med at socialdemokraterne rent faktisk ønsker at man skal til at arbejde en time mere

for det er jo netop børnefamilierne der vil blive endnu mere presset på baggrund af

har vi hele tiden taget op vi har jo senest sagt at vi vil gøre op med kommunal nulvækst

fjerne besparelserne på børnefamilieydelsen

begrænse lukkedage i daginstitutioner vi har masser af eksempler på

regeringen i hvert fald ikke kan påstå at

børnefamilierne så jeg mener bestemt vi kan sige at vi har gjort hvad vi kan og

for at gøre det lettere for børnefamilierne

børnefamilieydelsen og så videre det koster jo alt sammen penge og jeg

synes efterhånden sådan fornemmer jeg kan kigge lidt i vejviseren efter finansiering til alle de her ellers synes

at man vil have børnefamilierne til at arbejde

havde små børn og der fik jeg selvfølgelig etableret nogle ordninger som kunne gøre

de kunne arbejde noget længere på et tidspunkt og

selv om der kommer de her tolv minutter og selv om folk skal arbejde mere så har mulighed

for at lave de her ordninger og det er det vi bestemt ikke vil stoppe for der skal stadig væk være mulighed for at tillidsfolkene sammen med arbejdsgiverne kan lave nogle gode ordninger

de her børnefamilier og det kan man sagtens selv om man

beslutningsforslag der er kommet fra kristendemokraterne

at man skal se på hvordan man kan sikre forældrene mere tid til børnene det skal jo så også være reel tid når man skal se

tiden til desværre kan vi så også se at der er en hel del problemer i den måde

skal strikkes sammen på en flekskontoordning går

senere tidspunkt det er ikke så enkelt igen

passer ind i den virksomhed hvor man har sit

det tidspunkt det er ikke så enkelt igen det er noget der skal diskuteres godt igennem og og det er der hvor det efter vores mening er nødvendigt at parterne kigger på hvordan

børnefamilierne som herre leif lahn jensen nævnte

flekstid af hensyn til børnene og det bliver

den nye arbejdsgiver acceptere at man har en opsparing på en konto

ikke sikker på at sammenkoblingen

meget prisværdigt at kristendemokraterne tænker på børnefamilierne det gør vi også

i hvert fald en hel del der skal undersøges

lønmodtagerorganisationerne selv fandt ud af

mange andre steder i stedet for at vi skal lovgive om

meget

der er for mange uafklarede

generelt til vores børn til stressede småbørnsforældre til bedsteforældre til ligestillingen og til

og syv til hvordan man kan skabe bedre balance mellem familie og arbejdsliv i danmark at regeringen så ikke har ønsket at følge anbefalingerne fra den her gennemgribende kommissionsrapport er

folketingssalen nemlig forslaget om flekskontoordningen som

for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet med et uforholdsmæssigt højt stressniveau og derfor

intentionerne i forhold til at få sådan en flekskontoordning vi har selv

en tidsbank hvor alle skal have ret til at opspare overarbejde og selv bestemme hvornår og hvordan det skal afspadseres

selv om man skifter arbejdsplads det

de konkrete lovændringer der skal ligge til grund for sådan en tidsbank eller flekskontoordning som den vi diskuterer i dag

en række udfordringer og spørgsmål som forslagsstilleren da også selv nævner i bemærkningerne til sit

den ændring af pensions og skattelovgivningen der lægges op til og som nødvendiggør en diskussion af om man vil ændre i efterløns folkepensions arbejdsløshedsunderstøttelses og førtidspensionsreglerne kan man for eksempel hæve af sin

inden pensionsalderen til normal pensionsbeskatning og dermed udskyde sin folkepensionsalder på ubestemt tid og sådan rejser der sig en lang række spørgsmål men vi er altså indstillet på at kan man finde fornuftige svar på de her spørgsmål og kan man få nogle fornuftige forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter

overvejende positivt indstillet

så der bliver den her dialog det er sådan set det vi

også set i forhold til barselregler som faktisk er med til at frigive tid til

til deres små børn at også her er det folketinget der er nødt til at gå ind og gå forrest med lovgivning så af

nødt til at gå forrest og derfor anerkender jeg også kristendemokraternes

at der bliver skabt en ordentlig balance mellem arbejdsliv og familieliv familien

gerne understrege at familier kan være sammensat på mange måder spiller en helt afgørende rolle i samfundet det er familien som danner rammerne om børnenes opvækst og det er familien som giver børnene deres grundlæggende kompetencer derfor er det også en forudsætning for et velfungerende samfund at der er en ordentlig balance mellem familie og arbejdsliv og ved at skabe en sund balance sikrer vi både bedre forhold for familierne

en en flekskontoordning der kort sagt går ud på at det skal være nemmere for erhvervsaktive at spare penge op i perioder af arbejdslivet for så at holde fri i andre forslaget indeholder en model der gør det muligt at bruge sine pensionsordninger tidligt i

for så senere hen at blive trukket tilsvarende jeg vil gerne anerkende formålet med kristendemokraternes forslag nemlig det at skabe en ordentlig balance mellem familie og arbejdsliv men desværre holder den fremlagte model ikke for det første vil forslaget være et brud med den danske arbejdsmarkedsmodel i den danske model er det alene arbejdsmarkedets parter der regulerer aftaler om fleksibel arbejdstid og i danmark er der en lang tradition for at forslag som hører under arbejdsmarkedets arbejdsmarkedets parters kompetence er noget som folketinget ikke involverer sig i

forslaget helt bort fra den store variationsrigdom der

findes blandt virksomheder i danmark at lave en lov der kræver samme stive regler for alle arbejdspladser vil skade fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked det vil hæmme vores konkurrencemuligheder

løsning set i et fremadrettet perspektiv skal

at sikre en sund balance mellem familie og arbejdsliv løses i et større perspektiv at skabe en ordentlig balance må ses i sammenhæng med danmarks store demografiske og økonomiske udfordringer i de kommende år vil der være langt flere der forlader arbejdsmarkedet end der kommer ind på

alt andet lige skal arbejde mere fremtidens udfordringer vil altså gøre det langt sværere for en familie at opretholde en god balance mellem familie og arbejdsliv hvis vi vil sikre fundamentet for et ordentligt forhold mellem familie og arbejdsliv er der behov for reformer vi må genoprette balancen i de offentlige finanser og øge arbejdsudbuddet den bedste løsning på problemet er den tilbagetrækningsreform som regeringen har fremlagt ved at udfase efterlønnen øger vi arbejdsstyrken og styrker de offentlige finanser dermed skabes også grundlaget for at der tages hensyn til både familie og arbejdsliv jeg mener altså at regeringens tilbagetrækningsreform tilbagetrækningsreform er et svar på nogle af de udfordringer som vi står over for samlet set

vi konservative meget gerne sikre en bedre balance mellem familie og arbejdsliv og derfor har vi i det seneste år

nogle initiativer der medvirker til at skabe et bedre grundlag for

det er en indsats vi meget gerne vil fortsætte fremover men vi ser altså ikke det her forslag som en del af svaret på de udfordringer som vi står over for

vist at

fine ved den her model er jo på baggrund af de beregninger som kommissionen fik

folk til at arbejde endnu mere

fint beskrevet i kommissionens rapport at det heller ikke have økonomiske konsekvenser fordi man dels

men er ordføreren så ikke enig med mig i at det giver frihed og mere fleksibilitet for børnefamilierne

og jeg mener også at det skal være således at

fornuftig forretning her i danmark samtidig med

har nogle gode og ordentlige forhold for de private familier men jeg ser stadig væk en del problemer ved det her forslag det bliver jeg nødt til at sige til kristendemokraternes

ordfører på det her område jeg bliver nødt til sige at jeg har svært ved at se det som en del af

at vi giver virksomhederne de bedst mulige muligheder når vi nu ser hvad det er der for

udenlandsk arbejdskraft til at vælge danmark som arbejdsland

mere lukrativt når man ser undersøgelser

og hente sit barn i fritidsinstitutionen det at der er plads til familieliv og arbejdsliv er faktisk et konkurrenceparameter som betyder meget i

at tiltrække arbejdskraft anerkender ordføreren ikke også den tilgang

være et konkurrenceparameter at vi i danmark indretter vores arbejdsmarked så der

familier fra udlandet slår sig ned her i landet eller ej der er blandt andet skoleforhold der betyder noget der

og det har selvfølgelig også en betydning for

i stand til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft eller ej hvilket jeg mener vi bliver nødt til at se nærmere på i de kommende år hvis vi også vil have at vi har et erhvervsliv der er i stand til at tjene pengene hjem til den velfærd som vi meget gerne vil have at der også

når vi skærer fuldstændig ind til benet og ser på det forslag som ligger her

fleksibiliteten i forhold til for eksempel virksomheden

bringe det her forslag fra familie og arbejdslivskommissionen op i folketinget i dag

jeg at de konservative var ude med et forslag om

understøtte eller finansiere at alle børnefamilier

skaffe børnefamilierne noget fleksibilitet på

bare inden man nu får skudt andre i skoene at

tidende i fredags op til det konservative landsråd

man betragtede indvandringen som en større trussel end vores økonomiske udfordringer

er forkert og for det andet lidt speciel tale fra en

meget optaget af hvordan vi kan skabe mere fleksibilitet for børnefamilierne og hvordan vi kan skabe en bedre balance mellem mellem familie

jeg synes bestemt der er grund til at gå tilbage til den

af ordførerne i dag der har talt om at det er vigtigt

end nogen sinde at vi sikrer at

fastholdes i i det som har tjent danmark rigtig godt nemlig at mange af de forhold der

er aftalt som et led i den danske model men det ser set heller ikke som som sådan nogen kontrast

kommissionen pegede på at det det ville kræve at

mangle arbejdskraft og derfor får vi givetvis brug for mere udenlandsk arbejdskraft én side af sagen men vi får også brug for

danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

men vi får også brug for hvad andre jo gør sig til talsmænd for at danskerne arbejder mere når de er på arbejdsmarkedet

hans jørgen whitta jacobsen der jo er overvismand peget på at det

blå plan eller den røde plan det var sådan rigtig god idé at gennemføre begge planer altså både forøget arbejdstid og

vi skal blive længere på arbejdsmarkedet

fleksibilitet der tager højde for at forskellige livssituationer

der synes jeg det er en utrolig relevant problemstilling vi

at vi samtidig med at vi løser den her altafgørende

som både er grundlaget for vækst og at få sammenhæng i den offentlige økonomi

skaber en større fleksibilitet så eksempelvis børnefamilier har mulighed for i en periode at arbejde lidt mindre

de så til gengæld på andre tidspunkter

de begynder at bruge af den opsparede tid

og hvis man har den forudsætning at det jo ikke må svække arbejdsudbuddet samlet set og samtidig skriver det ind i en kontekst hvor vi altså laver en stor reform der øger det samlede arbejdsudbud

der er gode perspektiver i det jeg synes også man må anerkende som

giver mulighed for at man på forskellige tidspunkter i livet måske kan arbejde lidt mindre hvis

måske nærmer sig døden og som man gerne

den slags muligheder vil man også kunne få så som jeg opfatter det her og

vi tænker det ind i den store sammenhæng som fylder meget i debatten i dag om at vi skal øge det samlede arbejdsudbud så tror jeg det er helt afgørende at vi har det her perspektiv med ind i de diskussioner for ellers ender det med at vi skaber mere stress og dårligere vilkår for børnefamilierne

får vi endnu sværere ved at få tingene til at hænge sammen så

synes at intentionerne her er spændende det er jo ikke et konkret forslag som man sådan kan sige

vil stemme ja eller nej til men det er bestemt et perspektiv

er nødvendigt at tage med ind i de diskussioner svære diskussioner vi skal have om hvordan vi øger det samlede arbejdsudbud

hvordan man kan få familie og arbejdsliv til at hænge sammen

at det tidspunkt i livet hvor de fleste arbejder mest

det er jo fuldstændig absurd

der er heller ingen tvivl om at vi har fået skabt et samfund hvor alt alt for mange mennesker får stress og bliver slidt ned blandt andet fordi

ikke kan få familie og arbejdsliv til at hænge sammen

der er elendige vilkår på mange arbejdspladser

man ikke kan få det til at hænge sammen med samtidig at skulle være et helt menneske derhjemme

et kæmpe bureaukrati og at hele ens liv skal gøres op i et bestemt antal kroner eller et bestemt antal timer

det giver bare endnu mere stress

et kæmpe bureaukrati og jeg synes absolut ikke det er den vej man skal gå hvad så hvis man ikke har fået sparet nogen timer op eller hvis man har brugt sine timer skal man så ikke kunne gå på pension hvis man har behov for

halvfemserne da man skulle have gang i beskæftigelsen

se på hvordan vi får skabt et arbejdsmarked som er bæredygtigt og

så det ikke kun handler om at der skal være ordentlige forhold i forhold til miljøet men også i forhold til mennesker

når man går hjem fra arbejde har lige så meget energi med hjem som man havde da man gik på arbejde og ikke er fuldstændig nedslidt men faktisk har et overskud til at være sammen med sine børn og sin familie

kunnet holde til et helt arbejdsliv og har overskud

en god pensionisttilværelse sammen med sine børnebørn og sin familie i øvrigt jeg synes det må være det mål vi skal stille op

ned i tid lige inden valget i to tusind og et

småbørnsfamilier fik lov til at arbejde på nedsat tid

det giver jo samtidig arbejde til nogle andre og man sparer dagpengene til dem der så kommer i arbejde og

kan det finansieres den slags ordninger synes jeg man skal se på for det giver god mening og så bliver det et kæmpe regnestykke og et kæmpe bureaukrati

udgangspunkt i den enkeltes situation og den enkelte families situation det vil

grad være fremtid i det håber jeg bliver nogle af de ting vi kan diskutere i stedet for det her meget bureaukratiske system hvor man vil til at gøre mennesker og familier op i en hel masse små bitte timer og

kroner og øre som man skal holde styr på et helt liv igennem jeg kan slet ikke se hvordan det skulle kunne være med til at nedbringe

vi skal selvfølgelig også her i folketinget tage hensyn til at der skal

en tilkendegivelse fra flere partier om

igennem de de allerseneste år jeg tror det er vigtigt at vi hele tiden er

hvordan vi også politisk

børnefamilierne i forhold til de udfordringer man har i familien

ganske mange gange i forbindelse med den her debat en væsentlig del af den danske model er jo netop at man i danmark får mulighed for at prioritere arbejdslivet og familielivet

nævnt flere ordninger men er det så godt nok sådan som mulighederne er for for børnefamilierne nu når vi ser undersøgelserne

undersøgelser der viser at mange siger at deres familie

og deres liv samtidig ser vi så også undersøgelser af rigtig mange børnefamilier specielt når det gælder

småbørnsfamilierne som har svært ved

panden vælge pengene

at sætte fokus på på det her som som reelt

tror jeg faktisk at samtlige partier

i toptre blandt de politiske prioriteringer så fik vi så en finanskrise

og så var det ligesom ikke en dagsorden der var aktuel mere men netop på grund af finanskrisen er det jo ikke blevet lettere for børnefamilierne der er mange der er blevet presset i forhold til deres job

og kravene på arbejdspladsen er generelt blevet større i forhold til effektivitet og

min konklusion er at finanskrisen har øget udfordringen i forhold til at få sammenhæng mellem familieliv og

der bør vi jo som et rigt samfund også have overskud til

at foretage prioriteringer i den retning

set er er ret væsentligt at vi også har overskud som samfund

når vi ser hvorfor højt kvalificeret arbejdskraft for

er det jo ikke på grund af skatten

jo ikke derfor udenlandske eksperter vælger danmark de kan altid finde et land hvor der er lavere skat i forhold til deres virksomhed mange vælger danmark fordi

familieliv som er unik og som vi skal passe på

med den danske model som som jeg ser det nu blev der spurgt meget i forhold til at det kunne øge uligheden

rigtigt at der skal tages nogle hensyn men kommissionen har faktisk ikke været særlig konkret fordi kommissionen netop har respekteret den danske model nemlig at man skal inddrage arbejdsmarkedets parter i forhold til

kan vælge dels i forhold til måske

man giver mere fleksibilitet mere frihed og egentlig er det ud fra en betragtning om at livsforløbet

man mens man er ung og ikke har stiftet familie så måske har kræfter til at give den en ekstra skalle på arbejdsmarkedet

måske også vil arbejde mindre eller træde ud af arbejdsmarkedet i

holde orlov og at man så bliver på arbejdsmarkedet tilsvarende længere i den anden ende men kommissionen anbefaler også

man sætter en øvre grænse for hvor mange penge

noget som får voldsomme konsekvenser i forhold til ens pensionsordning

men det er jo faktisk et samfund der har overskud

også kan prioritere familie og arbejdsliv skal man så overlade hele den dagsorden til arbejdsmarkedets parter er det ikke legitimt at vi her i folketinget også prioriterer familielivet det som

fra folketingets side skubber lidt på

man får den her udvikling og så starter en dialog med arbejdsmarkedets parter det er

det her handler om det handler om at man får startet en proces så man får nye initiativer så det ikke bare

gik til valg på i to tusind og fem men faktisk også

man ser konkrete forbedringer forbedringer der er bedre end at man uddeler en balancepris

jo ikke noget der gør livet lettere for ret mange borgere det er vel egentlig bare i bund og grund det det handler om når vi snakker om formålet med at vi er her det er vel egentlig når alt kommer til alt at gøre livet lidt lettere at leve for vores medmennesker

i forhold til virksomhederne det var den konservative ordfører der var der var inde på det

er det fleksibilitet i forhold til virksomhederne på bekostning af fleksibilitet i forhold til børnefamilierne

familier der er mere velfungerende hvor der er færre skilsmisser

er færre psykiske lidelser og mange af de dårligdomme som også er en udfordring i forhold til

jeg er glad for at vi har kunnet bringe debatten op og jeg

også glad for mange af de bemærkninger der er kommet jeg håber at vi

og en hensigtserklæring i forhold til at vi politisk også har ansvar her i folketinget til at sikre

udvikling i den her retning og dermed også får skabt en dialog mellem politikere og arbejdsmarkedets parter om at få mere sammenhæng mellem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

en gruppe på fire og halvfems medlemmer venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti liberal alliance kristendemokraterne edmund joensen og pia christmas møller en gruppe på fem og firs medlemmer socialdemokratiet socialistisk folkeparti radikale venstre enhedslisten juliane henningsen lars emil johansen høgni hoydal og christian h hansen grupperne har udpeget følgende medlemmer jacob jensen

og margrethe vestager meddelelser om hvem der er valgt i henhold til gruppernes indstilling vil

onsdag den sekstende marts to tusind og elleve klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der fremgår af